beslutningsforslag nummer b seks og halvfjerds rasmus prehn meta fuglsang og line barfod

sager vil fremgå af folketingstidende DK ministeren for ligestilling har meddelt mig at hun ønsker i henhold til

at give folketinget en skriftlig redegørelse om perspektiv og handlingsplan totusinde og ellevte

tirsdag den niogtyvende marts

vedtagelsen af beslutningsforslaget fra to tusind og seks med det forslag fik

unge kontanthjælpsmodtagere med visse psykiske diagnoser mulighed for at få en sats på niveau med voksne kontanthjælpsmodtagere

det generelt er en dårlig idé at lade diagnoser være bestemmende for hvilken ydelse man skal tilbydes min holdning er derfor

ikke løser problemerne for unge psykisk syge ved bare

forøgelse af forsørgelsesniveauet

de unge mennesker behandlingsmuligheder og beskæftigelsesrettede tilbud

den lette løsning og sende dem på en livslang offentlig forsørgelse vi skal derimod gøre alt hvad der står i vores magt for

hjælpe dem ud og hjælpe dem til at komme videre og i sidste ende til at få fodfæste på arbejdsmarkedet men nu er sådan at folketinget har besluttet at unge med visse psykiske lidelser der modtager kontanthjælp på ungesatserne skal have lige så mange penge som voksne kontanthjælpsmodtagere b fem og halvtreds følger samme linje

unge under fem og tyve år med psykiske lidelser der modtager kontanthjælp regeringen anerkender tankegangen bag forslaget men det vil være uheldigt hvis b fem og halvtreds vedtages i den form

eksempel nævne at unge starthjælpsmodtagere med visse psykiske lidelser vil gå ned i ydelse den dag de fylder fem og tyve år da starthjælpssatserne for personer der er fyldt fem og tyve år er lavere end kontanthjælpssatserne men når unge kontanthjælpsmodtagere får voksensats

yde unge starthjælpsmodtagere voksensats så der kommer parallelitet i systemet vi foreslår derfor at unge starthjælpsmodtagere med de samme psykiske lidelser som efter de gældende regler giver unge kontanthjælpsmodtagere et løft i ydelsen til voksensats også får et løft til voksensats regeringen vil derfor stille et ændringsforslag til b fem og halvtreds

får en udformning i overensstemmelse hermed og dansk folkeparti og liberal alliance har oplyst at de også støtter op om

og derfor kan vi sige

starthjælpsydelsen for gifte og samlevende er på samme niveau som for unge under fem og tyve år

bekræfte at ændringsforslaget vil betyde at unge psykisk syge på starthjælp som er gift eller samlevende

i forhold til det beslutningsforslag som der tidligere blev vedtaget

egen hjemmeside at der er den samme ydelse til udeboende unge under fem og tyve år

er lagt frem her bliver et tillæg på nul kroner til unge psykisk syge på starthjælp som er gift eller samlevende

ud på eller er det ikke det må være nemt at svare på når man har brugt tid på at lave et ændringsforslag

vedtog det forslag som der ligger på bordet i dag

b fem og halvtreds som herre morten østergaard jo har været ankermand på var at man faktisk ville komme til at opleve den meget uheldige ting at hvis man var starthjælpsmodtager og ung og

voldsom i ydelse igen det er blot for at sige at

morten østergaard skal passe en lillebitte smule på

med de angreb han kommer med her i folketingssalen

der med det forslag som vi har lagt frem her blive skabt en fuldstændig parallelitet med det forslag som blev vedtaget tidligere hvor det gjaldt kontanthjælp og

nogle psykisk syge unge som kommer til indtil de er fem og tyve

det samme beløb som unge på kontanthjælp og så risikere

starthjælp med at få det samme som unge

så risikerer de hvis de stadig er

enhedslistens medlemmer forsøger at udlægge teksten for jeg kan sige at

må trække en hel del fra

med de her bestemte psykiske diagnoser som blev

listet op i det tidligere beslutningsforslag så kan vi godt se ræson i at

modtage en højere ydelse men det vil være forkert

en ung med psykisk lidelse på starthjælp så

springet simpelt hen være helt utrolig

det beslutningsforslag der er fremsat jo så altså også bare vil betyde fordi det ikke er gennemtænkt at man så den

falde drastisk i ydelse igen så derfor

at gennemføre en parallelitet på det her område så er man starthjælpsmodtager og ung

man gjorde da vi havde kontanthjælpssituationen

en besynderlig argumentation men

jeg så forstået

har man behov for at kunne koncentrere sig om at få det bedre i stedet for

for at have en sund kost så risikerer det

folks psykiske sygdom bliver værre

at man kan få en forbedring af sin sygdom jeg skal bare høre hvad er ministerens argument for at vi skal have nogle ydelser der er så lave

starthjælpen skal afskaffes eller ej

og det gør jeg af den simple grund at vi kan se at starthjælp virker

lave ydelse som det naturligvis er og derfor

med starthjælpsmodtagere der er over fem og tyve år så den store diskussion synes jeg også vi skal tage netop skal vi bevare starthjælpen eller ej jeg er tilhænger af starthjælp fordi vi kan se

det her handler om det her handler om en gruppe mennesker

da man lavede ændringen i forhold til

at de ikke havde de samme muligheder

grunden til at

lave ydelse

været uden for danmarks grænser i en række år og komme tilbage og så komme på

fem og tyve år

og et højere niveau så de

hvem der er mest syg og hvem der er mindst syg i danmark det er det ene

løser de her problemer ved ydelser og ved blot at skrue på ydelsesstørrelserne de her unge mennesker skal have hjælp

skal have hjælp i behandlingssystemet de skal have aktive tilbud så de måske kan komme ind på arbejdsmarkedet det må da være det vi står sammen om og det går jeg ud fra at

om at nogen skulle blive skuffet tværtimod er det vi

hæver ydelsesniveauet for nogle mennesker som vi godt er klar over har det svært nemlig psykisk syge unge der er på starthjælp

på den høje voksensats

vidt også noget nyt at det sker

og at det så skulle betyde at der sker

de satser som de unge under fem og tyve år der har en psykisk lidelse skal have fremadrettet

handler om ministeren siger at det er svært for de unge

at de for eksempel ikke er i stand til

tage sig en uddannelse eller få sig et job er det det der menes med at det er svært for de unge under fem og tyve

at man skal løse det her problem i ydelsessystemet jeg mener tværtimod at man skal løse de her problemer via behandlingstilbud via beskæftigelsesrettede tilbud

forligskredsen hvor herre lennart damsbo andersens eget parti jo også

man skal jo slet ikke opgive unge mennesker

hjælpes i gang de skal

ud på arbejdsmarkedet efterfølgende det er såmænd

det der er baggrunden for

alle uanset om de nu er syge af den ene eller den anden årsag kan komme tilbage på arbejdsmarkedet det

også godt anerkende når ministeren også anerkender det at det kan være svært når man er under fem og tyve år en psykisk lidelse

som reglerne er i det her land i øjeblikket når man så bliver over fem og tyve

vil få en mindre ydelse er for mig meget svært at forstå skulle være årsagen til at

ikke lige så svært når man over fem og tyve år som når man er under fem og tyve

så netop bliver på ydelsesniveauet for

den voksne sats hvorimod det herre lennart damsbo andersen har været med til at

vil betyde at når man er under fem og tyve år så er man på en højere sats og når man så bliver fem og tyve år så kommer man pludselig på en lavere sats så hvis det er den argumentation herre lennart damsbo andersen

mener er den korrekte altså det at man skal være på på den såkaldte høje sats hele vejen igennem

og det skulle glæde mig meget hvis herre lennart damsbo andersen ikke var den eneste fra socialdemokraterne

der stemte for men at det blev hele den socialdemokratiske gruppe men

i sin ordførertale men jeg vil blot lige erindre om at det beslutningsforslag som herre lennart damsbo andersen

hvis man er fyldt fem og tyve år og er gift eller

handler det her om de unge der er udeboende

men i det hele taget

ministeren også var inde på et

besøge varmestuer og væresteder

forholder ministeren sig til det jeg synes at

de socialt udsatte man gør faktisk

virker vi ved rent faktisk at flere enten kommer hurtigere i gang med en en uddannelse eller kommer

i arbejde og det er jo det det hele handler om vi skal have så mange som overhovedet muligt ud på arbejdsmarkedet og der må man bare sige

være meget tilfreds med

her tror jeg man må betegne som en

men nu var ordføreren selv inde på at ordføreren har erfaring

og jeg ved også at ordføreren er sundhedsordfører så derfor vil jeg gerne spørge om ordføreren på baggrund af sin egenskab af sundhedsordfører og sin erfaring som ordføreren selv drog frem mener at

man har en masse bekymringer om hvorvidt man kan betale sin husleje har en masse bekymringer om hvorvidt man kan have råd til at købe

det har betydning for ens psykiske sygdom hvis ikke man kan få

normalt vil have omkring en tusind fem hundrede kroner tilbage om måneden når

ordføreren ikke svarede på med den erfaring ordføreren har har det så betydning for udviklingen af og mulighederne for forbedring af ens psykiske sygdom hvis

får en sund og næringsrig kost og hvis man hele tiden har bekymringer om

ordføreren vil kunne bekræfte mig i at skizofreni er en af de mest alvorlige

prøve at ligestille unge som er under fem og tyve år

man har en skizofrenidiagnose skal man have den samme håndsrækning

end hvis man har boet her

et udtryk for at vi i danmark har grov forskelsbehandling grænsende til diskrimination vel at mærke udstillet i fuld offentlighed

af borgerlige ordførere der med åbne øjne taler og stemmer for at det skal fortsætte den fornemmelse havde jeg sidste gang vi behandlede dette forslag om at ganske få unge under fem og tyve år på starthjælp

har en psykisk lidelse skal behandles ligesom deres lidelsesfæller på kontanthjælp

et tilskud der gør det muligt for dem at leve et anstændigt liv den fornemmelse ønsker jeg ikke at få igen og derfor er det mit håb i dag at vi

tager sin opgave alvorligt og stiller mennesker i danmark lige da jeg i går overvejede indholdet i min ordførertale

ganske kort øjeblik på at min tale i virkeligheden burde indledes med en minuts stilhed i respekt for de unge der har lidt under denne regering og dansk folkepartis diskriminerende forskelsbehandling

skal jeg skåne forsamlingen for

i socialdemokratiet er vi helt på det rene med at der skal være incitamenter til at få unge under fem og tyve år til at starte på en uddannelse eller tage et job

det også i orden at de får en lavere ydelse

på dagpenge eller kontanthjælp men det er kun i når der er reel mulighed for at de kan blive en del af arbejdsmarkedet og det kan man jo ikke sige om de unge der

det har folketinget da også forholdt sig til bortset fra

konservatives ordfører og dansk folkepartis ordfører skylder en forklaring på hvad det er der gør at netop de cirka tredive personer vi her taler om skal forskelsbehandles på det groveste og så er der liberal alliance hvad er det der er sket rækker fru pia kjærsgaards skygge virkelig helt ind i liberal alliances gruppeværelse her gik jeg og troede at vi her har et parti der vil være med til at afskaffe starthjælpen

til at få øje på i regeringens store milliardunderskud uanstændighed og diskrimination

meget fjernt og vi har ikke noget ønske om at andre skal udsættes

for det tankesæt og derfor anbefaler vi at alle øvrige partier bakker op om det forslag som vi

serviceoplysning vil jeg blot sige at socialdemokratiet ønsker at afskaffe

det helt store nye i de ønsker

at dansk folkeparti går ind for starthjælpen og at

mener at det skal være en økonomisk attraktiv ydelse der gør at folk

tidligere og det blev ændret med starthjælpen

under fem og tyve år der har en psykisk lidelse

så ikke direkte hvad en psykisk lidelse er man kan

jo ikke alle unge under fem og tyve

man stadig væk blive på den lave ydelse

få seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds kroner og vil ikke komme op på den høje kontanthjælpsydelse som forslagsstillerne nok ønsker

godt være at det er noget herre morten østergaard har overset

bliver ligestillet med dem der er over fem og tyve år og er på starthjælp

støtte ændringsforslaget hvor

beslutningsforslaget og det

at komme til danmark og og sige jeg

på starthjælp og så er der andre regler

özlem sara cekic var inde på at det

afrika usa australien eller kina

grund af økonomiske udsigter

være rimeligt at de bliver hævet op på den samme sats som

har de samme lidelser så vi kan dermed støtte det ændringsforslag der er stillet af regeringen

starthjælpsmodtagere over fem og tyve år

med den her type psykiske lidelser

dialog om jeg kan måske tvivle på om

er er det ikke korrekt forstået at hvis de unge med psykiske lidelser vi her taler om som altså skal have et nøk opad som ministeren sagde er gifte eller samlevende

hvis man er over fem og tyve år og er på kontanthjælp

lov der stammer helt tilbage

parti men jeg skal ikke kunne udtale mig om hvornår den

der var enlige og udeboende over fem og tyve år

rimeligt at de kom derop det

ændringsforslaget men det undrer mig bare at herre morten østergaard

uanstændigt

seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds kroner om måneden

på titusinde og fireogfyrre kroner om måneden hvis de er udeboende

generelle synspunkt så siger man vi vil gerne være med til at skabe parallelitet for de unge under fem og tyve år med psykiske lidelser som er på starthjælp derfor vil vi godt være med til at sætte deres ydelse op til nøjagtig det samme nemlig seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds

som man synes er uanstændigt for dem som er danskere eller i hvert fald har boet i danmark

det herre bent bøgsted siger er at hvis man har boet i danmark mindre end syv af de sidste otte år så ikke uanstændigt

i en psykosetilstand det er jo da et eller andet sted mærkeligt at dansk

knap så længe selv om det er folk med nøjagtig samme diagnoser og nøjagtig samme udgifter hvad enten det er til fødevarer medicin psykologbistand eller

der giver den bundlinjekonklusion at det

er økonomisk diskrimination og jeg vil bare lykønske med at man har overbevist liberal alliance om

skal fortsætte på trods af at vi ellers

uanset om man er rask eller syg det er egentlig det

hvad liberal alliance angår

at overtale liberal alliance jeg er sikker på

men jeg forstår da godt at herre morten østergaard er frustreret

at liberal alliance egentlig

føler sig lidt snydt af sin tidligere kollega fra de radikale der nu

andre lande nu vil jeg

arbejde eller studere eller af andre grunde hvis man for

når man kommer tilbage til danmark men jeg skal bare høre om ordføreren

det danske samfund hvis vi har unge med meget svære psykiske lidelser som kun har fem hundrede kroner om måneden at leve for og som derfor ikke

det bedre men som går rundt og bare får det værre og værre i deres psykiske lidelser

til mad tøj medicin og så videre synes ordføreren det er en god situation for samfundet og for den enkelte unge at

er nogen der er syge men nu er det sådan er nogle der er syge

sygdomme og blandt unge

rigtige indsats for at hjælpe dem videre og det er det

sundhedssystemet skal tage sig af kommunerne skal tage sig af

den rigtige behandling for at de kan komme videre i systemet

der må jeg så erkende at der er nogen rundtomkring der

at give unge med psykiske lidelser ekstra penge

at få en sund og næringsrig kost og betale den medicin man skal have

kommunerne

give de her unge noget ekstra hjælp så de faktisk ville kunne få den mad

de har mulighed for at få det bedre og

af ekstra hjælp men der er en hel del ekstra hjælp kommunerne faktisk kan yde folk der har problemer det

de hvis de vil der er faktisk mulighed for

ekstra medicintilskud og det kan være hjælp til tandlæge og hvad det nu er det kan

og

gøre

der ikke har været i danmark inden for de seneste syv ud af otte år uanset om de er født i danmark eller ikke

så meget gang i beskæftigelsen i danmark murersvenden der er nyudlært finder ud af at det kunne være interessant at tage et sted hen hvor der er brug for arbejdskraft

hvor man nu vil tage hen i verden og er væk

står faktisk og skal have den her starthjælp den murersvend som

og som er rejst ud fordi der ikke var arbejde i danmark kan komme hjem og få takken

så længe man er syg og under fem og tyve år er det det dansk folkeparti

en ung under fem og tyve år der er udlært murer og

jeg kender ikke nogen der er udlært murer og under fem og tyve år

at arbejde i syv år

hvis man starter med mureruddannelsen som atten årig tager det tre

halv år og så kan man ikke nå at være ude i syv år inden man er blevet fem og tyve

reglerne er jo sådan at der ikke må gøres

må forskelsbehandles

derfor er det klart at reglerne gælder for alle

om det handler om unge mennesker under fem og tyve år som har en diagnose

hvis man er under fem og tyve år og er psykisk syg det

under fem og tyve år får man med den forhøjelse som regeringen kommer med seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds

og siger at man ligestiller de her to grupper

jeg vil rigtig gerne advare imod at

unge mennesker under fem og tyve år som havde en skizofrenidiagnose eller

mindes jeg ikke at jeg har sagt det jeg har sagt at vi synes det er rimeligt at

til seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds

ikke snakket om ligestilling mellem den gruppe her og

ind for at starthjælpen skal være der det er er en linje vi har haft

har været rigtig svært af nogle af

få en hverdag til at hænge sammen og det er ikke fordi de

mange lektier for at det er svært men det er fordi

gå på café og hygge sig ligesom alle andre

de her unge mennesker har en meget meget alvorlig diagnose jeg

en af dem han var tre og tyve år og hele sin barndom har han haft det svært

i puberteten hvor alt kortsluttede han følte at han var en hemmelig agent han følte at han

nogle ting for ligesom ikke at blive straffet når han gik i seng han var skizofren han havde det rigtig svært og ud over at tænke på alle de stemmer han hørte

besluttet at de ikke skal være ramt af den her meget lave kontanthjælpsydelse

en gruppe unge mennesker som stadig væk fastholdes

den lave ydelse og det

hvor umenneskelig den her fattigdomsydelse

meget den er med til at marginalisere og hvilke katastrofale følger den har i forhold til sundheden for de mennesker der ikke er i stand til at købe ordentlig mad til sig selv eller til

det sociale fællesskab derfor er sf også imod starthjælp og vi kommer

to mest alvorlige lidelser det vil sige skizofreni

skal bruge energien og kræfterne på at blive raske mange af dem er jo allerede i dag koblet på behandling

ikke det vi anfægter her i dag der er opsøgende psykoseteams der

enderne til at mødes for de her mennesker og mange af dem

en skizofrenidiagnose medicintilskud det er heller ikke

samme niveau i ydelse og det vil vi gerne have fordi vi synes det allervigtigste for de her mennesker må være

det er jo kun en tredjedel af de skizofrene der

bliver raske og får en almindelig hverdag ligesom alle andre alle andre som har en psykisk sygdom

liberal alliance som har solgt ud og

en håndfuld unge mennesker kunne

dagen før svigtede

de mennesker som er så syge

liberal alliance ville afskaffe starthjælpen det står

følgende vi konservative er meget positive over for at hjælpe unge med psykiske lidelser og vi er derfor positive over for den interesse som oppositionen viser dem i denne sag vi har stor sympati for det fremsatte beslutningsforslag der indebærer at unge under fem og tyve år med psykiske lidelser der modtager

starthjælp skal have et tillæg der sidestiller dem med unge under fem og tyve år med psykiske lidelser der modtager kontanthjælp men

er der umiddelbart visse problemer med det fremsatte beslutningsforslag vi synes derfor også at det er fornuftigt at beskæftigelsesministeren kommer med et ændringsforslag der retter op på de problemer vi mener kort sagt at der skal tages ekstra hånd om unge med psykiske lidelser

mennesker i danmark har i mange år haft den opfattelse at

med et socialt sikkerhedsnet så hvis man af en eller anden grund ikke er i stand til at arbejde er der et socialt sikkerhedsnet samler en op så man ikke ender i fuldstændig fattigdom og må må sulte

er det ikke virkeligheden i danmark i dag

efter det andet i det sociale sikkerhedsnet meget store huller efterhånden

derfor har vi i lang tid kæmpet for

få fjernet fattigdomsydelserne der gør at en række mennesker lever i fattigdom i danmark og ikke er omfattet af at kunne

kan leve af den

er dem der har en psykisk lidelse og som derfor bliver ekstra

påvirket af at de ikke har penge nok til at betale huslejen til mad og tøj og så videre

det har vi forsøgt at rette op på det lykkedes

år siden at få samlet et flertal i folketinget for at unge på kontanthjælp kunne komme op og få den fulde kontanthjælp som ikke er særlig høj men

nok til at man nogenlunde kan overleve på den

men at de unge på starthjælp var det ikke muligt at få et flertal for på det tidspunkt så unge på starthjælp med psykiske lidelser må stadig klare sig for næsten ingenting

er altså ikke meget til mad tøj og alt hvad man ellers har af behov vi snakker slet ikke om at man skulle kunne have et socialt liv og være sammen med andre det er overhovedet ikke muligt

de mest basale ydelser det absurde er regeringen selv har fastslået

mennesker der skylder penge til det offentlige at hvis man skal have til mad tøj

som unge på starthjælp får før skat før boligudgifter og så videre

liberal alliance skriver at de går ind for at afskaffe starthjælpen så skulle man jo

og det må vi så høre fra ordføreren om lidt

mener man ikke rigtig det er bare noget man skriver på sin hjemmeside for

om at sikre at den lillebitte gruppe af unge mennesker på starthjælp som har

kunne få det samme som unge på kontanthjælp med disse psykiske lidelser så vil liberal alliance ikke være med til at støtte det forslag

det synes jeg er uhyggeligt jeg synes også det er uhyggeligt at regeringspartierne står så fast på

at disse ganske ganske få

kan få et beløb der gør at de kan være sikre på at kunne betale deres husleje hver måned

penge nok til at kunne købe mad hele måneden hvis der er noget der er med til at forværre en psykisk sygdom

man konstant har økonomiske bekymringer faktisk er noget af

konstant har økonomiske bekymringer

bliver det meget værre derfor håber jeg virkelig

meget meget meget snart får det valg så vi kan få et nyt flertal og kan få sikret at ikke bare de få unge vi snakker om her men alle

kan komme op og få en ydelse

faktisk kan klare sig for der er altså behov for at vi snart får det minimum af socialt sikkerhedsnet

socialdemokraterne sf enhedslisten og kristendemokraterne ia siumut republikanerne og fru pia christmas møller og herre christian h hansen for at have

dette beslutningsforslag det har nemlig gjort at vi har mulighed for

diskutere om der er rimelige forhold for unge med visse psykiske lidelser under fem og tyve år som modtager starthjælp i liberal alliance synes vi at det

de unge mennesker som er under fem og tyve år og derfor får en

de tilsvarende under fem og tyve år på kontanthjælp

derfor har liberal alliance indgået en aftale med regeringen og dansk folkeparti hvor vi sikrer at der bliver skabt parallelitet på den måde at de unge der har nøjagtig de samme psykiske lidelser

man bliver friholdt fra en lavere ydelse når man er på kontanthjælp

vi sige at hvis man har bestemte psykiske lidelser og man er mellem atten og fire og tyve år

den måde man bliver behandlet på uanset om man er på kontanthjælp eller på starthjælp nuvel

men det er der jo på en lang række ydelser

i det danske samfund det er en anden diskussion det her er jo ikke

om at afskaffe starthjælpen sådan som jeg

derfor har det vigtigste været at sikre at de ikke bliver udsat for den her særlige motivationsfaktor som man ellers gerne vil sikre at unge mennesker mellem atten og fire og tyve år bliver

problemer vi gerne vil tage hånd om derfor skal jeg sige som ministeren

allerede oplyste om tidligere at vi selvfølgelig qua den aftale vi har indgået med

dansk folkeparti støtter op om ændringsforslaget og ser frem til at det bliver

på baggrund af den aftale man nu har lavet med

regeringen om at fastholde starthjælpen for unge

er liberal alliances synspunkt

alverden gør så at man vælger en ringere løsning i stedet for at stemme i overensstemmelse

jo ikke er tale om et forslag om at afskaffe starthjælpen

det her er jo et levende bevis på

hvis liberal alliance har de afgørende mandater vi er gået ind og har sikret at der bliver skabt parallelitet i ydelserne så man sikrer at unge mennesker under fem og tyve år med visse psykiske lidelser

ammitzbøll og liberal alliance sørger i dag for at unge psykisk syge

det niveau de ville gøre hvis der ikke fandtes en starthjælp nemlig på titusinde og fireogfyrre

for nogles vedkommende slet ikke flytter sig i ydelse og for andres vedkommende vil komme op på seks tusind

og to og halvfjerds kroner det beløb er nøjagtig det beløb som et flertal i folketinget har vurderet ikke er et anstændigt livsgrundlag for unge med psykiske lidelser under fem og tyve år herre simon emil ammitzbøll og liberal alliance sikrer med deres aftale med dansk folkeparti

herre simon emil ammitzbøll bruger sin afgørende indflydelse til i stedet for at stemme i overensstemmelse med sin politik

klinger hult når man samtidig siger at vi ikke går ind og sikrer parallelitet vi sikrer fuld parallelitet folk med præcis de samme psykiske lidelser som er på starthjælp i forhold til hvis de var på kontanthjælp vil blive undtaget kravet om en særlig lav ydelse så kort er den

i pap hvis liberal alliance stemte sammen med

ville unge med psykiske lidelser

starthjælp fem tusind tre hundrede og syv og tres kroner om måneden det liberal alliance

fem tusind tre hundrede og syv og tres kroner om måneden hvis de er gift eller samlevende altså nøjagtig det samme som de får i dag eller seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds

får de ingenting ekstra hvis de er gift eller samlevende og kun

det men jeg bliver bare nødt til at gribe fat i når vi taler om dem der er gift eller samlevende

når man lever i et ægteskab eller i parforhold vi har ikke nogen interesse i at sørge for at give en eller anden ekstra ting

til folk der er samlevende den ordning der er i dag der sikrer at man netop ikke får fuld ydelse

synes vi er ganske glimrende det kunne

enhedslisten er imod men det skyldes jo nok vores forskellige betragtninger af den økonomiske politik

om folk skal forsørge sig selv eller om det er staten der skal forsørge borgerne

simon emil ammitzbøll og alle dem der ser på hvis liberal alliance stemte sammen med oppositionen og levede op

ville unge med psykiske lidelser

at få titusinde og fireogfyrre kroner om måneden i stedet

en ung enlig med psykiske lidelser kommer til at få seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds

og stadig får en langt lavere ydelse end hvis

var på kontanthjælp der sker altså fortsat en diskrimination det er det

om måneden med den aftale regeringen dansk folkeparti og liberal alliance har indgået jeg går i øvrigt ud fra at enhedslisten stemmer for da jeg har forstået at enhedslisten stemmer for enhver forbedring og jeg går ud fra

betragter det her som en forbedring set i forhold til de nuværende forhold

flotte retorik der bliver fremført af

afgørende for os

skabe parallelitet

visse psykiske lidelser bliver undtaget fra kravet om en særlig lav ydelse

og dermed så lægge de afgørende mandater for det

er mest i overensstemmelse

beslutningsforslag vi synes at det er godt at få hjulpet de her mennesker vi synes det er godt at få skabt parallelitet

herre per ørum jørgensen gået ind i en konstruktiv dialog med regeringen dansk folkeparti og liberal alliance som jo ellers repræsenterende et borgerligt

så kunne det jo være at vi kunne have fået noget som havde gjort herre per ørum jørgensen endnu mere tilfreds det kan man ikke vide men i stedet for valgte herre per ørum jørgensen at gå sammen

nogle partier som jo ikke vil sørge for at skabe indtægter til det offentlige men gerne altid vil være med til at skabe udgifter til det offentlige partier som ikke har nogen plan for hvordan man skal skabe

liberal alliance så kunne bidrage med de afgørende mandater

er mest i overensstemmelse med liberal alliances politik hvis man vitterlig

modtagere af starthjælp og modtagere af kontanthjælp for så vidt angår unge under fem og tyve år med visse psykiske

at

vi skal herned i salen og beslutte

talerstolen og sige at

politik men vi kan jo efter debatten læse om det stadig væk står på

om det også er slettet fordi

er man virkelig nødt til at komme med den slags for at kunne deltage i debatten i stedet for at diskutere det politiske indhold

godt understrege

en kort sætning liberal alliance vil afskaffe

der er ikke nogen forklaringer der er ikke nogen gradbøjninger af af det standpunkt

at liberal alliance nu nødt til at skrive sin hjemmeside lidt om for

simon emil ammitzbøll tilbuddet

det gælder kun om

fra den katastrofe som herre lennart damsbo andersens parti ønsker at føre danmark ud

går ind for at der skal bruges flere penge på basisforskningsmidler jeg

det var da mærkeligt hvordan kan man lade

som oppositionen vil være med til at skabe flertal uden om regeringen

indtægtspolitik de to ting skal hænge sammen

de unge under fem og tyve år en psykisk lidelse så vælger ordføreren i stedet for at tale om alt muligt andet

men tilbuddet er der stadig

er noget andet end politik for socialdemokraterne

det er sådan at når man kommer med forslag om udgifter

være mest velkomment hvis det stod til os

til det konkrete i dag er det sådan at

undtaget fra den særlig lave kontanthjælp for dem under fem og tyve

år

men jeg vil spørge herre simon emil ammitzbøll om det ikke er rigtigt at hvis liberal alliance stemte for

med psykiske lidelser og om det ikke ville være et større skridt på vejen

vel cirka to million kroner om året som oppositionen og de øvrige partiers forslag ville koste

ja det er korrekt

alliances politik i en situation

starthjælpen skal afskaffes totalt det må jo være endnu dyrere end

men så kan jeg også forstå

han mener at de to million

vil bringe danmark på afgrundens rand jeg går så ud fra at der er sikret rigelige indtægter

hvor hvor vi har brug for at skabe mere vækst i det her samfund hvis vi skal have en velstand for danske borgere der gør at danskerne ikke relativt bliver fattigere og fattigere og fattigere årti for årti jeg tror ikke det er noget herre per clausens parti har en opskrift på at løse

vi synes at det ville være flot hvis man også var kommet med besparelser

vi kan blive enige om dem men vi synes også at man skal fæste sig ved at vi får skabt parallelitet for de her unge mennesker

huske hvad spørgeren spurgte om det er sådan

stemmer for udgifter

jo få mulighed for at svare på når han får ordet lige om lidt

stemme for beslutningsforslag

var et økonomisk ansvarligt parti jeg må indrømme at af økonomisk politik jeg forlod det radikale venstre men jeg forstår at det efterhånden

noteret flere med ønske om korte bemærkninger tak til herre simon emil ammitzbøll

herre per ørum jørgensen

man med med god vilje

plaster på såret i forhold til

nogle af de de allersvageste i det danske samfund liberal alliance kunne også

støtte det her beslutningsforslag og dermed

afskaffe starthjælpen for unge under fem og tyve år med psykiske lidelser det havde efter min overbevisning været mere i overensstemmelse med det som liberal alliance giver udtryk for på deres hjemmeside nemlig at man ønsker at afskaffe starthjælpen

det her forslag

skal træde i kraft fra januar to tusind og tolv men det fremgår jo også af forslaget og det er også derfor vi vi kan støtte det vi vil

op med den udvikling vi ser i danmark lige nu nu sagde ministeren

virker det gør den

ganske givet også men den virker desværre også i en

negativ retning i forhold til

karakter i danmark jeg har

hver mandag besøgt væresteder og

større livskvalitet blandt

at starthjælpen er det som gør folk

så får man kureret alle de problemer

har her i livet uanset hvad det skulle være problemet er bare at i virkeligheden gør man folk mere syge ved at presse dem ud på arbejdsmarkedet

den anstændighed over for de allersvageste som vi fra

savner vi er tilhængere af at man afskaffer starthjælpen vi er tilhængere af at man faktisk indfører en fattigdomsgrænse så man dermed sikrer de allersvageste

vi får fokus på hvordan vi bekæmper fattigdomsproblemerne i danmark

så mange mennesker vi skal ikke tage pengene fra folk for at presse dem ud i job vi skal motivere folk

et job derfor var jeg egentlig rigtig glad

blive gennemført med et flertal her i folketinget

stilling til endnu om vi vil støtte det ændringsforslag

forvalte afgørende mandater på forskellig vis

er i det nuværende system som af både institut for menneskerettigheder og andre er blevet betegnet som direkte økonomisk

unge med særlige psykiske lidelser ikke kan leve af den kontanthjælp som unge under fem og tyve år den såkaldte ungeydelse derfor har man vedtaget at de som har skizofreni skizoaffektive lidelser skizotypiske lidelser psykotiske tilstande psykose eller

den kontanthjælpsydelse som voksne kontanthjælpsmodtagere der er udeboende får det vil sige at de ikke skal have seks tusind fire

som er ungeydelsen men derimod have titusinde

det er ud fra en betragtning om at de her personer har meget vanskeligt

håndtere deres livssituation men også at de jo har

nødt til at ændre situationen for unge psykisk syge under fem og tyve år men på det tidspunkt hvor forslaget blev gennemført

altså være unge flygtninge der har de samme lidelser det kan også være danskere der

i udlandet de som kommer tilbage og kan have nøjagtig de samme lidelser skal altså i dag nøjes med fem tusind tre hundrede og syv og tres kroner om måneden altså lige godt og vel det halve af de unge danskere under fem og tyve år med de her psykiske lidelser det er det

i strid med fns handicapkonvention fordi vi har en forpligtelse til at stille folk med den slags svære lidelser økonomisk ens

vi dermed diskriminerer blandt andet flygtninge

der var basis for at et flertal i folketinget igen manifesterede sig godt nok uden venstre og

blandt starthjælpskritiske partier for på det her område

at hvis ydelsen på titusinde og fireogfyrre kroner om måneden er det vi vurderer er tilstrækkeligt for folk under fem og tyve år der har skizofreni psykotiske tilstande

uanset om man er flygtning eller dansk statsborger og uanset om man er dansk statsborger der har været her i alle otte af de sidste otte år eller man har været væk i mere end en år inden for den periode

at sige at hvis man er ung psykisk syg i det danske samfund med de lidelser jeg nu har ridset op her skal man have hvad der svarer til den almindelige kontanthjælp for udeboende på titusinde og fireogfyrre kroner om måneden i praksis vil det sige at man afskaffer starthjælpen for den her lille gruppe

det vil selvfølgelig også løse problemet men det vi har fundet

bringe orden i sagerne så vi i det mindste ikke er

i diametral modstrid med fns handicapkonvention

og håbet at det kunne finde flertal og vi kan nu konstatere at et flertal bestående af regeringen dansk

et ændringsforslag man har haft ulejlighed med at fremsætte forud for

kender vi jo ikke det konkrete indhold af det og det gjorde ministeren vist nærmest heller ikke og kunne derfor ikke rigtig svare på på de spørgsmål der var men det vi forstår er altså at man vil fastholde starthjælpen for unge

en ung under fem og tyve år på starthjælp

vil man hvis de har de her psykiske lidelser løfte dem

og to og halvfjerds kroner eller titusinde og fireogfyrre kroner om måneden det er det diskussionen handler om det paradoksale er at de seks tusind fire hundrede og to og halvfjerds kroner om måneden som man nu vil tilbyde enlige unge med psykiske lidelser på starthjælp

unge under fem og tyve år får på kontanthjælp i dag altså det beløb som et flertal i folketinget syntes var uanstændigt at byde unge danskere med psykiske lidelser er nu godt nok

det er den sejr som herre simon emil ammitzbøll i dag

liberal alliance har erhvervet forskellen er altså at hvis man er ung på kontanthjælp så får man i dag et tillæg på tre tusind kroner til sin kontanthjælp hvis man er ung på starthjælp som starter fra et lavere udgangspunkt så vil man med det

hundrede kroner om måneden det betyder altså at for danske unge med psykiske lidelser som har været i landet

lægger man tre

deres i forvejen relativt høje ungeydelse så de kommer op på titusind kroner men for unge på starthjælp lægger man et sted mellem nul

hundrede kroner til så de ikke kommer højere

den ungeydelse der var i forvejen det løser ikke diskriminationsproblemet det stadfæster diskriminationsproblemet

vil fortsat være i modstrid med den handicapkonvention der siger at vi ikke må diskriminere folk med de samme handicap det løser ingen

ministeren at hun anerkender tankegangen og at regeringen anerkender tankegangen det er i virkeligheden en landvinding

man har været imod hele vejen igennem

i at man skal modtage en højere ydelse hvis man har psykiske lidelser men ministeren glemte at sige at

hvis man er enlig for skulle man være samlevende er der åbenbart ikke den samme ræson i det det gælder kun for dem på starthjælp og ikke for dem på kontanthjælp der får man tillægget uanset hvad

kan altså være nul kroner et ekstra nøk på nul kroner og så siger ministeren jo men

så falder man ned på den lave starthjælpsydelse igen ifølge forslaget

anderledes end hvis man får det godt

over sin lidelse så ryger også tilbage på en ungeydelse så på den måde er der jo ikke en stor forskel i det

kunne jo løses ved at afskaffe starthjælpen som sådan hvad vi jo egentlig også gentagne gange har

at der var ræson i at unge med psykiske lidelser skulle have

jo det man ikke vil ordføreren sagde også der er jo

på fødevarepriserne uanset hvem man er

husleje billigere adgang til medicin eller billigere adgang til psykologbistand hvis de

herre bent bøgsted forsvarer starthjælpen bravt og

frem til at man godt vil være med til at tilgodese

helt mageløst bliver det jo når de konservative er positive over for at hjælpe unge med psykiske lidelser men ikke vil stemme for

der fastholder en diskrimination men dem der tager prisen er jo i sagens natur liberal alliance

lovlig smart når man siger ting i medierne og så stemmer noget andet i folketingssalen

herre simon emil ammitzbøll har sagt i den her sag

simon emil ammitzbøll siger vi har nogle små tekniske spørgsmål som vi håber at kunne få afklaring på i løbet af førstebehandlingen

vil afskaffe starthjælpen hvis det er lige lovlig smart at sige en ting udadtil eller skrive det på sin hjemmeside og så stemme noget andet i folketingssalen så må man jo sige at liberal alliance skulle agere anderledes

det er et udtryk for er jo et værdimæssigt forræderi det er jo et spørgsmål om at man siger at man har nogle værdier om at der skal føres en anden udlændingepolitik end den venstre og konservative og dansk folkeparti har stået for i de sidste ti år men når vi når til målstregen når syv og firs mandater tilbyder liberal alliances tre at vi tilsammen kan danne flertal for at afskaffe et hjørne af starthjælpen så svigter modet så bøjer man sig i støvet for fru pia kjærsgaard og for regeringen og fastholder

er der har gjort at liberal alliance har mistet modet skal jeg ikke kunne sige

på starthjælp som troede

synspunkter og sikre at de fik det samme livsgrundlag som de unge danskere med samme psykiske lidelser præcis som vi menneskeligt er forpligtet på men også konventionsmæssigt er forpligtet på

vi i udvalgsbehandlingen kan overbevise liberal alliance

første synspunkt og ikke lade sig besnære af regeringen

tirsdag den første marts i år jeg kan også

at det er indenrigs og sundhedsministeren der dækker det ministerielle kollegium og dermed svarer på

den første der får ordet er herre per clausen som ordfører for forespørgerne til at begrunde

skal man jo også udvise forståelse for ministrenes travle hverdag

rettet op på så derfor har vi i dag accepteret at det kun er

han har til gengæld så mange års erfaring at

han kan dække hele regeringen på det her område så det er fint nok grunden til at vi har taget det her spørgsmål op til debat igen

er jo at der her for nylig er kommet nye undersøgelser frem der viser at ikke alene er uligheden i sundhed og i hvornår man dør markant afhængig af ens indkomst og uddannelse

i dag sådan at hvis man tilhører de fem og tyve procent af danskerne

det er udtryk for at der i de sidste tyve år er sket en markant vækst i forskellen i hvornår man dør

rigtig rigtig mange år tilbage i tiden som er årsag til at vi er i den

det som oftest fremhæves som forklaringen på forskellen er

drikker mere og spiser usundt der er dog det at sige til det at hvis man ser på hvordan livslængden er for en lavtuddannet mand som ikke ryger og sammenligner

stadig væk en klar forskel der er også det i

til socialministeren og beskæftigelsesministeren

der jo godt kan være nogle forhold i samfundet der gør at nogle mennesker lever mindre sundt end andre end bare det at de har nogle usunde vaner det kan være et spørgsmål om hvordan forholdene er på arbejdspladsen hvilke muligheder

en sund levevis hvordan ens muligheder er for have et sundt psykisk arbejdsmiljø som gør at man i mindre udstrækning har behov for at stresse af efter at på arbejde ved for eksempel at bruge

snakker om ulighed i sundhed

sociale område og sundhedsområdet der er dog den særlige ubehagelighed ved det her

sandsynligheden for at man bliver rask af den behandling man får i sundhedsvæsenet markant større hvis man har en høj uddannelse end hvis man har en lav uddannelse det tyder altså også på at selv sundhedssystemet har vanskeligt ved at håndtere tingene uden at skabe øget

er rejst

jeg må redegøre for alle tre ministerområder

regeringens mål er som bekendt at i to tusind og tyve skal danmark være blandt de ti lande i verden hvor man lever længst vi skal være de bedste til at skabe lige muligheder og det danske arbejdsudbud skal være blandt de ti højeste i verden vi er godt på vej mod målet når det gælder middellevetiden den gennemsnitlige levealder er steget for alle grupper i samfundet de seneste ti til femten år befolkningen lever generelt længere nu er den gennemsnitlige levetid næsten firs år eller helt præcis ni og halvfjerds

ifølge de seneste offentliggjorte

grupperne med den korteste levetid

vil føre til en reduktion af uligheden i sundheden rygning er den største dræber stramningen af rygeloven i

og syv som forbød rygning i indendørs lokaliteter hvor der er offentlig adgang har virket efter hensigten antallet af rygere er faldet og da den højeste andel af rygere findes i

på disse gruppers middellevetid rygestopkampagnen der hedder hver eneste cigaret skader dig gentages nu med afsæt i kræftplan

en evaluering af kampagnen har bekræftet at dens budskab i særlig grad når unge mennesker mænd og personer med lav uddannelse blandt disse grupper stopper relativt mange med at ryge efter at have set kampagnen

den sociale ulighed i sundheden

regeringen har taget initiativ til at forhøje afgifterne på tobak is chokolade sukkervarer og sukkerholdig sodavand undersøgelser viser at afgiftsændringer især påvirker folk med lav indkomst regeringen har også introduceret en ny særskilt skat på fedt med henblik på at nedsætte forbruget økonomiske incitamenter for forbrugerne skal gøre det sunde valg billigere end det usunde valg handlingsplanen for forebyggelse fokuserer blandt andet på nødvendigheden af at målrette indsatsen over for de væsentlige risikofaktorer for udvikling af langvarig kronisk og livsforkortende sygdom usund kost rygning alkohol og fysisk inaktivitet handlingsplanen indeholder tredive

igennem mange år iværksat en bred vifte af initiativer med henblik på at forbedre udsatte gruppers sundhed for eksempel børn i udsatte familier seksuel sundhed udsatte gruppers tandsundhed svært overvægtige voksne unge uden for uddannelsessystemet og sundhed i forhold til kontanthjælpsmodtagere arbejdsløse

undersøgelser peger på at beskæftigelse er vigtig for den enkeltes velbefindende en aktiv beskæftigelsespolitik der sikrer at alle får

kan derfor være med til at bekæmpe ulighed også når det gælder sundhed beskæftigelsesministeriet har iværksat en række initiativer der hjælper svage og udsatte grupper til at få en plads på arbejdsmarkedet der er for eksempel i de seneste år etableret virksomhedscentre rundtomkring i landet hvor svage ledige kan få en tilknytning til virksomhederne på virksomhedscentrene får personen kolleger som optræder som rollemodeller og de bliver mødt med arbejdspladsens krav

i danmark har alle lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser men ikke alle er lige gode til at gøre brug af det mange socialt udsatte har brug for støtte til at komme i kontakt med sundhedsvæsenet for at få den hjælp de har brug for årsagen kan være massive misbrugsproblemer psykiske problemer eller måske oplevelsen af at være til besvær det er vigtigt at socialt udsatte hjælpes med at skabe strukturerede og velfungerende rammer om deres liv mange udsatte oplever i perioder af deres liv kaotiske situationer

overskud til at tænke på sund livsstil

socialministeriet og indenrigs og sundhedsministeriet har i fællesskab på en anbefaling fra rådet for socialt udsatte taget initiativ til at udarbejde et fælles værdisæt for den indsats der ydes på det sociale og det sundhedsfaglige område så kontakten med udsatte borgere finder sted på den bedste måde på det sociale område er der både i forbindelse med satspuljeforhandlinger og regeringens indsats med overskriften

en række projekter der målrettet de udsattes sundhed deri indgår blandt andet tandklinikker

og støtte til idrætstilbud det er alle tiltag der møder de socialt udsatte på deres egen hjemmebane men som også motiverer til en yderligere indsats i samarbejde mellem den enkelte borger og de professionelle statslige puljer til nye initiativer løser ikke udfordringerne alene det er et ansvar som kommunerne også må tage på sig

kontakt med dem der er

vi kan hjælpe de udsatte til at tage vare på deres egen sundhed

den borgerrettede forebyggelse med disse ord vil jeg sige tak for det vigtige emne vi nu skal drøfte jeg har redegjort for hvad der foregår på tre ministerområder og

jeg vil starte med at sige at jeg selvfølgelig er glad for at ministeren gav en redegørelse for det som regeringen har gjort det indeholdt ingen overraskelser og ingen nyheder og det er selvfølgelig heller ikke overraskende

skal fortabe os i det regeringen har gjort eller ikke

det man gør men det man ikke gør og den nationale forebyggelseskommission og dens formand og medlemmer har gentagne gange påpeget

det ville være dejligt hvis regeringen havde fulgt op på de forslag den er kommet med i betydelig større omfang end

vigtigt at opfatte det på den måde at det jo er et problem og en udfordring for os alle sammen i de seneste måneder er der jo

at uligheden bliver større også er en belastning for de mennesker der tilsyneladende nyder godt af det nemlig dem som har deres på det tørre

for mennesker som havde orden i økonomien og gode vilkår

som internationalt har forsket i og konstateret er rigtigt så det er altså vigtigt for os alle sammen at sikre at uligheden ikke vokser at vi tværtimod skaber større lighed og jeg tror i virkeligheden

egen skyld og folks eget ansvar når vi kan se at det rammer så ensidigt skævt

eller andet sted også sammen med den store debat

her meget diskussion om hvorvidt disse efterlønsmodtagere er syge og nedslidte når de går på efterløn

medmindre man tror at det dér med efterlønnen der slider dem

være noget der sker inden

kan vi sige at hvis man virkelig har den opfattelse at man generelt set vil sænke det tidspunkt

til at gøre en særlig indsats i forhold til de mennesker som er økonomisk dårligt stillet fordi de rammes hårdt i sige at hvis man kunne opnå den gevinst

fattigste i det her land arbejdede i lige så

ville det give en uendelig stor øgning af det man kalder arbejdsstyrken sådan at efterlønsafskaffelsen

vi synes man skal tage fat på ja hvis det er sådan at uddannelse både skaber mere værdi til samfundet og gør at folk bliver mindre syge og lever længere

i adgangen til uddannelse hvis det er sådan at forholdene på arbejdsmarkedet spiller en stor stor rolle også for menneskers liv uden for arbejdsmarkedet

udsættes for et urimeligt hårdt pres på arbejdsmarkedet så er der meget grund til at tro at det sætter sig igennem i dårligere vaner i dårligere livsstil uden for arbejdsmarkedet

de ufaglærte og delvis de faglærte som faktisk stort set entydigt har det dårligste psykiske arbejdsmiljø så det handler altså om at gøre noget ved det

så handler det også om at sikre os imod fattigdom starthjælp

aktivt medvirker til at skabe større ulighed i vores samfund en større ulighed der også sig igennem i form af at man lever et mindre sundt liv

til gengæld har man heller ikke råd til at købe ordentlig mad og et udsigtsløst liv kan nu godt føre til at man prioriterer irrationelt og altså vælger ting som ikke er godt for noget hverken

brugerbetaling betyder for menneskers adgang til sundhedsbehandling fordi vi har meget meget

men de bruger klart mindst så det er i hvert fald en klar advarsel mod

brugerbetaling der findes i vores sundhedssystem

i grunden kunne man jo diskutere om det ikke handlede om at nedbringe den for eksempel kunne man overveje om det er rimeligt at der slet ikke er nogen grænse på hvor stor en del af sin indkomst man kan betale til tandbehandling det var jo en vej at gå

nogle af de elementer som efter vores opfattelse indgår i en fremadrettet forebyggelsespolitik som kan mindske uligheden i sundhed

sige at jeg på vegne af socialdemokraterne sf radikale venstre og enhedslisten

de økonomisk socialt og uddannelsesmæssigt dårligst stillede er mere syge og dør tidligere end de godt stillede denne ulighed skaber urimelige forskelle i de livsbetingelser mennesker har og koster samfundet penge i form af sundhedsudgifter og udgifter i forbindelse med sygefravær og udstødning fra

der kan skabe større lighed i adgangen til uddannelse og arbejde gennemføre en målrettet arbejdsmiljøindsats med klare måltal som nedbringer sygefravær

skabe bedre økonomiske vilkår for økonomisk dårligt stillede

at afskaffe starthjælp og kontanthjælpsloft indføre højere afgifter på cigaretter fedt og sukker sikre alle grupper i befolkningen den samme adgang til

ordfører ikke kunne være her lighed

derfor har det førsteprioritet for socialdemokraterne at vi sikrer alle borgere lige adgang til behandling i et offentligt sundhedsvæsen af høj kvalitet desværre kan vi konstatere at der er en stigende ulighed i danskernes sundhedstilstand

deres adgang til sundhedsydelser

en højere forekomst af for tidlig fødsel og lav fødselsvægt at børn fra familier med

svag social baggrund ikke vokser så hurtigt

unge og voksne viser den sociale ulighed sig i

af lægemidler

forbrug af frugt og grønt end andre danskere og der en tendens til at risikofaktorer ophobes særlig hos personer som er storrygere eller har et stort alkoholforbrug en kort uddannelse eller svage sociale relationer man kan altid diskutere hvad der kom først hønen eller ægget

meget detaljeret igennem den sundhedstjenesteforskning der har været igennem mange mange år i danmark det er dokumenteret at nogle danskere har ulige chancer for at få et godt og også langt liv uden at være tynget af sygdom eller ulykker rigtig meget handler om viden uddannelse og kompetencer alligevel reagerer vi ikke nok på denne viden

rygning og der er manglende fokus på andre faktorer såsom hvilken betydning

et samfund der prioriterer erhvervspolitik højere end vores folkesundhed

udviklingen af boglige kompetencer prioriteres højere end udviklingen af elevernes sundhed

eksempel i vores skoler hvor der stadig væk mange steder ikke sættes

aktivitet og kost hvor man accepterer at have en stor restgruppe af unge som ikke får

uddannelse og derfor havner

egentlig behøvede vi bruger med andre ord ikke i dag vores viden til at indføre incitamenter til at vælge et sundere liv eller til at lovgive eller til at yde bevillinger og jeg synes også ministerens redegørelse

ned på blandt andet

at det er vigtigt at skabe bedre sundhedsmuligheder for mennesker der er socialt udsatte ja i danmark

dødelighed som har været katastrofalt

igangsætte de initiativer der skal til for at nedbringe denne dødelighed hverken når folk kommer ud af fængslerne og er i risiko for

på gaderne på gaderne andre eksempler kunne nævnes med at man heller ikke har villet imødekomme oppositionen når

få behandling langt billigere i regeringsgrundlaget mulighedernes samfund fra to tusind og syv sagde man at nu skulle vi have et sundhedsvæsen i verdensklasse

man ville forpligte sig til at komme med en national handleplan for forebyggelse der rummer klare mål den nationale handleplan kom i oktober to tusind og ni efter at forebyggelseskommissionen havde

og fremlagt deres resultater men desværre blev den nationale handleplan alene søsat på nogle fraser om det personlige ansvar man tog ikke fat i de allersvageste grupper og dem man tog fat i tog man fat i med de allersvageste virkemidler der var ingen finansiering af planen man ville hellere bygge nye hospitaler frem for at sætte fokus på forebyggelsen

til forebyggelse i de senere år er alene kommet fra satspuljen derudover

meget klare mål for indsatsen mål der faktisk ikke har været der siden nitten halvfemserne

efterfølgende en lang række eksperter

patientforeninger der krævede en ny handleplan fra regeringens side det er et krav

socialdemokratiet men vi har stadig væk ikke set noget

forurening dårligt arbejdsmiljø nedslidning fattigdom usunde boliger påvirker vores sundhed

ydre rammer for sundhed og trivsel som borgerne hver især har ingen eller en begrænset indflydelse på derfor mener vi at

til en ny regering sammen med sf jeg kan ikke nå at komme

tiden er gået men jeg vil sige at et af de vigtigste prioriteringsområder for en ny regering

der er mest usunde og at det er udkantsområderne der lider mest

sige at jeg tilhører den gruppe

jeg synes mange gange er højtuddannede mennesker der ikke ved

uden at have en uddannelse der udtaler

grupper

herre per clausen taler om at det er i de sidste tyve år

være optimist eller pessimist

vælger jeg at se en halvfuld tank i stedet for en halvtom

karton cigaretter børnene der var til stede

franske kartofler det var deres mad

der mange af for tredive år siden jeg synes der er sket utrolig meget når vi ser

og tyve år siden

en videregående uddannelse i den skole jeg gik i så tror jeg

en længevarende uddannelse

så hvis

vil sige at en rygende pensionist får tusind kroner mindre om året

sociale problemer kommunerne har nu samlet ansvaret for de nære og sociale opgaver for forebyggelse og sundhedsfremme

hvor man måske har de største problemer

indvandrere og mænd det

en udfordring for som med alt muligt andet

i greve kommune hvor jeg sidder i socialudvalget

bebyggelse med socialt dårligt stillede mennesker og mange indvandrere

jobcentret har

det har vist sig at være et rigtig godt tiltag

men sundhedscentret

synes jeg det er glædeligt

og en videreuddannelse

og sætte ind og bruge pengene målrettet i stedet for

det her land

og deres helbred får mulighed for at få særlig støtte

positivt på de ting der er

eller gøre andre fysisk hårde ting ender med

uden nogen som helst indkomst efter to og halvtreds uger

netop skabt en masse muligheder for det første

er kommuner der må og kan lave en sundhedsforsikring så den her social og sundhedsassistent kan komme hurtigere til og få behandlet sin ryg enten ved operation eller fysioterapi eller træning eller hvad det ellers er vi ser

mange steder hvor man laver laver genoptræning tæt

nogle arbejdspladser har selv genoptræning tæt på vi laver flere samtaler nu kigger vi jo ti år tilbage som

det er en længerevarende sygdom

at der ikke kan gives sygedagpenge i kommunerne længere end de to og halvtreds uger

at gøre noget på det her område vi skal have tovholdere ude i kommunerne

stillet den rigtige diagnose eller blive dirigeret hen til en socialrådgiver eller hvad det nu er

har set rigtig rigtig mange fremskridt

alle grupper lever længere end de gjorde tidligere uligheden er bare blev større

at se på hvordan vi kan reducere uligheden

rigtig meget

at se på om vi kunne gå til angreb på i hvert fald dele af den brugerbetaling der er i sundhedssektoren for eksempel ved at overveje om vi kunne indføre

hvor stor en del af den indkomst man har man

for vi diskuterer tit at vi skal afskaffe

eneste gang vi har fået lille forslag igennem

men det er de mandater vi sidder med vi kæmper stadig væk

det

om man har indflydelse så det har jeg meget forståelse for

at der må være grænser for hvor meget af ens indkomst man skal bruge for at få behandlet sine tænder

der altså også bør være en indtægtsgrænse jeg mener

gange før men desværre må vi konstatere uden de helt store fremskridt vi ved jo at jo dårligere menneskers økonomi er og jo mindre uddannelse de har jo tidligere dør de jo mere syge mens de lever og jo større er risikoen for

eller på anden måde ryger ud af arbejdsmarkedet vi ved også at efterlønsmodtagere i gennemsnit lever to år kortere end deres jævnaldrende som ikke modtager efterløn de dårligt stillede lever altså ikke blot betydelig færre år end dem som har høje uddannelser og høj løn

også raske i en mindre andel af de år de lever

men den indlysende kendsgerning er altså at der er en tæt sammenhæng mellem at være rig

lige fra mindre nedslidende forhold på arbejdspladserne til bedre økonomiske vilkår vi skal tage hånd om

medmennesker som ikke har de ressourcer og

det er ikke alle der har overskud til hver eneste dag at lave et sundt måltid mad til deres børn

alle der har råd til at købe sunde økologiske varer det er ikke alle der har råd til at købe et medlemskab

at få styrket den forebyggende indsats her kan vi så at sige tage fat om roden til uligheden i sundheden

socialdemokraterne blandt andet foreslået at afgifterne på cigaretter og andre usunde varer bliver hævet

det handler blandt andet om at få dæmpet det voldsomt stigende indtag af sukker især i form af flydende kalorier som sodavand det er en stor del af

at vi har så mange overvægtige det er dokumenteret at når en befolkning i gennemsnit taber nogle få kilo falder dødeligheden i

det er derfor at over halvdelen af de i alt fire milliard kroner i afgifter som sf og s vil lægge på

sager er på sukker og sukkerholdige varer får vi vendt udviklingen vil det samtidig spare samfundet for milliarder firs procent af alle sundhedsudgifter bruges på de sygeste femten procent af befolkningen det viser tal fra danske regioner derfor er det også ekstra beklageligt

regeringen er faktisk nærmest gået den modsatte vej og har øget uligheden i adgangen til sundhedsydelser man har indført et skattefradrag på private sundhedsforsikringer som sætter alle dem uden for arbejdsmarkedet på b holdet patienter med en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring kommer hurtigere til sundhedsbehandling mens patienter uden forsikring må vente sf vil en anden vej vi vil sikre alle grupper i befolkningen den samme adgang til sundhedsbehandlinger og vi vil igangsætte en række initiativer der kan skabe større lighed med hensyn til helbred og levetid det burde regeringen også

taler også på venstres vegne det er jo ikke første gang vi står og taler

jeg må sige at jeg synes det er et væsentligt tema

det er meget meget vigtigt at vi konstant forholder os til

at der er ulighed i vores sundhedstilstand men også fordi vi ikke præcis ved hvad det er der skal til for at vi gør den her gruppe mennesker sundere

vi sikrer os at alle får en uddannelse idet

jo sundere bliver vi

for at fremme lighed i sundhed og ministeren har allerede redegjort for en hel del af dem så det skal jeg undlade at remse op igen

er sundhedsprofiler

den borgerrettede forebyggelsesindsats

vi snakker jo rigtig meget om at vi godt kan se at her ulighed i sundhed på rigtig mange områder men kigger vi så på alkoholområdet

faktisk den gruppe af borgere som ligger i den højeste

vi ved at mennesker med god økonomi og uddannelse

holder op med at ryge de lytter til de sundhedskampagner der gennemføres

fortsat ryger og har en forkert livsstil set med vores øjne og hvordan er det så vi

gennem de her landsdækkende kampagner vi er nødt til at

vores kampagner eller målrette den indsats vi vil gøre

eller en l sodavand

at bestemme hvordan folk skal leve men jeg vil gøre alt muligt for

at det betyder noget om man sidder og drikker sodavand og spiser chips hele dagen eller om man får havregrød til morgenmad havregrød er faktisk et rigtig rigtig godt produkt som ikke koster ret mange penge ulighed i sundhed

konservative og venstre er vi meget optaget af hele tiden at prioritere det her emne men der er ingen der præcis ved hvad det er der skal til så vil jeg

og pia christmas møller som er uden for partierne læse vores

at regeringen sammen med en række andre partier igennem en årrække både på det sociale det beskæftigelsesmæssige og det sundhedsmæssige område har taget en række initiativer der har til formål at understøtte socialt udsatte gruppers

indgår indsatser målrettet forebyggelse sundhedsfremme og støtte til at benytte eksisterende muligheder i det danske sundhedsvæsen og som medvirker til at reducere den sociale ulighed folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte arbejdet med at forbedre befolkningens sundhedstilstand generelt herunder med initiativer der har særligt fokus på udsatte grupper der erfaringsmæssigt

er vanskelige at nå med forebyggelse

jeg synes jeg er en rigtig rigtig

bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø har det også betydning for deres livsstil

at det skal siges at det ved vi i grunden godt men det andet som den konservative ordfører også ligesom siger

jeg kan ikke huske hvor mange det var men jeg ved at vi har gennemført rigtig mange af de tiltag

vi har ikke taget dem alle til os vi har ikke sagt at alle anbefalinger skulle følges men at vi prioriterer det er rigtig vigtigt og jo vi ved jo ikke nøjagtigt hvad det er der skal til

hindre folk i at ryge for at spise sundere for at motionere mere

som ikke gør det derfor har vi jo søsat adskillige projekter lige nøjagtig for at se hvordan

skal jeg nævne et lillebitte hjørne så ved vi at mennesker i lavindkomstgrupperne

hvor det ikke er nok bare at kunne ringe til en rygestoplinje og få nogle gode råd til hvordan man skal lade

der findes muligheder for at få et medicinsk rygestop men det er faktisk dyrt

den her gruppe mennesker i lavindkomstgrupperne at de kan få tilskud til medicinsk rygestop

det der kunne motivere dem til at komme ud

rygeafhængighed og dermed blive sundere

jeg stor del af befolkningen og hvis man kommer i de kredse hvor

forstår

sjove historier om hvor mange øl man nu er tvunget til at drikke hver dag

spørge ordføreren om hun ikke er enig med mig i

for at prisen betyder noget det gode ved det er

ølforbruget er steget dramatisk i et miljø da priserne faldt og derfor vil jeg spørge om det dog ikke var værd at bruge nogle af de metoder

den beslutning og det respekterer jeg fuldt ud

det rigtig rigtig vigtigt at folk blot har informationen og ved hvad der skal til hvis man gerne vil leve sundere og jo

vi kunne jo sagtens stå her det ville jeg egentlig også godt være med til og sige

vi ikke indføre at en pakke cigaretter koster hundrede kr så er jeg ikke i tvivl om at vi ikke sælger en eneste cigaret i danmark og så kan jeg læne mig tilbage som sundhedsordfører og sige nej hvor dejligt nu ryger vi

men det nytter jo ikke noget fordi så køber de her mennesker bare de cigaretter et andet sted og i nogle andre lande som ikke har de her priser på cigaretter

så for mig handler det meget om at finde balancen

meget krudt på at sige til at koste mange flere penge så folk

at få folk til at forstå at det betyder noget hvordan man lever at man er lidt aktiv og man spiser sundt vi ved jo godt selv at når vi har siddet igennem julefrokosterne og spist en masse fede ting og drukket for meget alkohol og

slik og chokolade så glæder vi os egentlig til hverdagen hvor vi igen får lidt havregrød om morgenen og igen må jeg sige at en

fællesskab og fællesskabet er selvfølgelig også omvendt afhængigt af velfungerende borgere

også logisk at sætte fokus på den ulighed som er sat til debat i dag og naturligvis også

konsekvenserne af den ulighed som vi taler om dansk arbejdsgiverforening skriver

arbejdsmarkedsrapport at på fem og tyve år er antallet af mennesker der hver dag modtager offentlig forsørgelse på grund af helbredsproblemer steget fra

de er enten på førtidspension i fleksjob på ledighedsydelse modtager sygedagpenge eller er på revalidering og regningen

gigantisk de samlede udgifter til de helbredsbetingede forsørgelser løber

hundrede og ti milliard om året og det beløb

ved med at vokse men som vi også har hørt fra ministeren og andre ordførere

skidt det hele vi lever i dag cirka otte år længere end for tres år siden og det er selvfølgelig den gode nyhed men vi er samtidig sakket bagud i forhold til andre lande svenskerne lever for eksempel to en halv år længere end danskerne og de sidste

er oftest præget af sygdomme det kommer selvfølgelig ikke som en overraskelse for

mennesker men når man dykker ned i det og ser nærmere på det

at det skyldes at vi selvfølgelig har en række usunde vaner der hænger tæt sammen med livsstilssygdomme som hjerte kar sygdomme sukkersyge og lungekræft vi ved at de her fire

kost rygning alkohol og motion har afgørende betydning for udvikling af sygdom

også her at vi finder den største del af forklaringen på vores relativt korte middellevetid kram faktorerne er således årsag til cirka fyrre procent af alle dødsfald

mulig grund til at tænke forebyggende og blandt andet kigge på afgiftsforhøjelser som der også er mange der har været inde på i dag især når det handler om cigaretter sukker og fedt og der er en masse gode

hvor man har sat afgifterne op på alkohol det har bevirket

og det er heller ikke så tilgængeligt for unge mennesker vi har haft den her debat

der er blandt danske unge er foruroligende

have gjort noget ved men lighed i sundhed starter jo andre steder herre per clausen var inde på arbejdsmarkedet men jeg tror også det

masser af forskning der viser at jo større indkomst og kundskabskapital

i besiddelse af og jo mere uddannelse forældrene har desto større er chancen for at

får gode færdigheder i læsning og skrivning

af grundskolen og det skal selvfølgelig

nogen til last at man kommer fra et velfungerende hjem ingen tvivl om det men det skal omvendt heller ikke nogen til last at man kommer fra et ressourcesvagt hjem

også på udsatte boligområder og etniske minoriteter som

minoritetsbørn der forlader folkeskolen ikke læse og skrive ordentligt nogle børn har når de starter i folkeskolen

tvivl om at det selvfølgelig får stor indvirkning på hvordan man klarer sig i skolen og selvfølgelig også på valget af uddannelse senere hen i livet og

bevarer den logik som alle har været inde på

hvordan man bruger sundhedssystemet så ønsker man at komme den sociale ulighed til livs er man selvfølgelig nødsaget til at starte

på at det kunne starte med havregrød om morgenen og det er jeg fuldstændig enig i og grunden til at havregryn er så sundt er

et hundrede procent fuldkorn så det er også en servicemeddelelse til

særligt bevæget af fru liselott blixts vidnesbyrd om de fremskridt som trods alt er sket de sidste

tredive år og jeg synes også det var fint at

også anerkendte disse fremskridt han klagede så lidt over at jeg ikke kom med et program for hvordan vi nu vil gå videre til det vil jeg svare vi gør jo ikke andet end at satse år for år på forbedring af sundhedstilstanden det er det eneste område som får lov

at vokse på socialministerens og beskæftigelsesministerens område sker der ganske meget som jeg opremsede det jeg nævnte

i forbindelse med de næste satspuljeforhandlinger

uden tvivl igen blive sat fokus på præcis

når jeg skal forhandle med regionerne

blot sige tak og når jeg accepterede

man jo ikke nødvendigvis klage over jeg synes også det er rigtig godt at vi indimellem i hvert fald os der har nået den alder der gør at vi kan huske hvordan det var engang minder om at de gode gamle dage ikke var så gode endda når det går rigtig højt

der også i de sidste tyve år er sket fremskridt inden for uddannelsesområdet men det undlader jeg som regel når den nuværende sundhedsminister er til stede

kunne give ham griller pointen i den her sag er jo at det er rigtig godt at vi i dag har en politisk forståelse af at ulighed i sundhed er et politisk spørgsmål

det er ikke så tit man kan diskutere ulighed i sundhed uden at der er nogle som absolut skal pointere at nu skal vi huske at

vi været dejligt fri for i den her debat det gør selvfølgelig at debatten på den måde

ikke bliver særlig polemisk men så kommer vi til det som lidt er udfordringen nemlig at når vi så er blevet enige om hvor vigtigt det her er og hvor ærgerligt det er at det går den forkerte vej

til at man lander derhenne at når der ikke sker noget er det fordi vi ikke ved hvad der skal til der må jeg sige det er

i debatten nævnt at vi sådan set godt ved at der er tæt sammenhæng mellem de vilkår man har på sin arbejdsplads og den sundhedstilstand

at man bliver nedslidt og syg af dårligt arbejde men også at dårlige arbejdsforhold påvirker ens liv i øvrigt og det påvirker i meget meget

det er selvfølgelig nemt nok

heldigvis er arbejdsmarkedets parter der afgør det vi kunne selvfølgelig stramme op på arbejdsmiljølovgivningen gøre det som står i det

det kunne vi gøre og det ville givetvis hjælpe men det er rigtigt at meget ligger andre steder til gengæld kunne man jo sige at når vi nu ved at det er sådan at det at have indflydelse på sit eget arbejde

være med til selv at organisere sit eget arbejde er med til at skabe et godt

også godt ved at det formentlig gør at kvaliteten af det arbejde der bliver udført ikke bliver dårligere men bedre hvorfor har vi så i årevis brugt enorme ressourcer fra folketingets side på at sikre mere bureaukrati og mere kontrol i forhold til de offentlige ansatte altså her er der nogle ansatte

et enkelt eksempel når vi nu godt ved at det at have et vist økonomisk overskud

faktisk betyder noget for de vilkår man giver sine

betyder noget for den energi man kan kaste ind i at leve relativt sundt og selv om det er rigtigt at

gulerødder er billigere end en

chips er der alligevel en tilbøjelighed til at man måske for at forsøde tilværelsen lidt

en politik som for en række mennesker en række familier skaber øget fattigdom

fattige børn i danmark og dermed også til større ulighed

når vi nu godt ved at pris betyder noget

den konservative ordførers bekræftelse af det

været magtpåliggende at sænke prisen på spiritus i danmark jeg har godt hørt det om grænsehandel

rigtig rigtig mange danskere er det at man har tilgængelighed til alkohol og øl billigt hurtigt og nemt altså et afgørende parameter for hvor meget man bruger

jeg så selvfølgelig gerne at man også brugte de penge man så fik ind

billiggøre sunde produkter og jeg har godt set at

også godt være men jeg vil nu gerne også af sociale grunde kunne sige at

at vi tager noget i nogle afgifter som rammer socialt skævt

er fattigst i vores land får bedre økonomiske vilkår skal vi jo også

handle sig ud af de øgede afgifter

som efter min mening er helt urimelig selv om det forslag til vedtagelse der ligger fra oppositionen ikke har fået alle enhedslistens synspunkter med

lave vedtagelsen i hvert fald vide

glad for at der vil blive taget en række

mindske uligheden i sundhed efter næste valg når vi får et nyt flertal

en god og positiv afslutning på en helt fredelig debat

alle undersøgelser viser efterhånden at det er forældrene

på grund af et forventningspres fra forældrene fordi det der med at drikke

alderen for hvornår man må købe alkohol og den slags

set tror at det mestendels er symbolpolitik der ikke har nogen effekt

set enig med spørgeren

så meget andet selvfølgelig betyder prisen

det tror jeg den gør og det er nok et selvstændigt problem at noget alkohol som virker ret kraftigt er blevet billigt og

så det ikke smager af alkohol det er et problem men jeg mener at kulturen er enorm vigtig og det

i politiske ungdomsorganisationer skulle jeg til at sige får vedtaget en politik for hvordan de håndterer alkohol

jeg har fulgt mange af dem at indføre en alkoholpolitik

clausen om er at jeg kan forstå at man er meget optaget

det er logisk at man kan få en byld på armen gå til lægen blive opereret og

og i bedste fald går man derfra med et girokort

har vi jo foreslået at vi skulle nedsætte en kommission

at analysere hele brugerbetalingsområdet

har i andre nordiske lande

være vores udgangspunkt vi går ind for at reducere brugerbetalingen vi går ikke ind for at indføre eller øge brugerbetalingen på nogen områder

energiforbrugende apparater men også relaterede apparater og andre ting som forbruger energi energimærkning er en rigtig god idé den giver forbrugerne et godt redskab til at vurdere hvor højt energiforbruget er så man ikke alene tager hensyn til hvad produktet koster men også

energiforbrug produktet har venstre kan støtte lovforslaget

og formålet med det er at fremme energibesparelser ved at tydeliggøre produkternes energiforbrug så vi som forbrugere kan vælge energirigtigt

er svært at være uenig i og det er jo ganske fornuftigt at det gennemføres på eu niveau så vi får samme regler

alle lande det er sund fornuft og godt for danske virksomheder som

på eu området og som forbruger er det fornuftigt

den samme mærkning man møder om det i danmark eller letland eller

eu land de høringssvar der ligger til forslaget rummer ikke mange kritiske indsigelser så både forbrugerorganisationer og erhvervsorganisationer ser positivt på det

vil dvæle ved

energibesparelser får en oversigt over de produkter

kan angive deres produkters data og energimærkningskategori det bør egentlig undersøges nærmere og såfremt der ikke allerede ligger planer for det

i det hele taget er det værd at overveje hvordan vi kan blive bedre til at informere på en enkel og letforståelig måde lovgivningen har jo en begrænset betydning hvis vi ikke også informerer godt om den forbrugerrådet anfører at den nye skala med a

a kan virke forvirrende og endda vildledende de ønsker i højere grad den lukkede skala med a til g genindført

den vurdering af direktivets effektivitet som skal ske senest

enogtredivete december to tusind og fjorten vigtigst er det dog at skalaen ikke ændres for ofte da det skaber endnu større forvirring hos forbrugerne ministeren har også tidligere oplyst at en eu undersøgelse har vist at forbrugerne bedre kan forstå den ny skala

det må vi acceptere men opfordringen skal lyde til at det bliver vurderet

så er det også fint at lave ordninger og i det her tilfælde endda at udvide antallet af produkter som er omfattet forbrugerrådet og danmarks naturfredningsforening anfører helt korrekt at det er vigtigt at

kan stole på de ordninger der er

fra ministerens side så det kunne

afklaring på hvordan vi sikrer at de gode intentioner i l en hundrede og fyrre faktisk overholdes med de kommentarer vil jeg give den fulde opbakning til

hvorved forbrugerne kan vælge det produkt der passer dem bedst og har det mindste energiforbrug forslaget vil hjælpe med til at fremme anvendelse af energieffektive produkter hvilket i sig selv jo er ganske fornuftigt det er en rammelov og et supplement til en ecodesignlov som pålægger alle produkter at være energieffektive der er for nuværende otte produktgrupper som er omfattet og det påregnes at

fem og tyve stykker yderligere vil komme til

af berørte danske produkter kan man for eksempel nævne tv og radio cirkulationspumper kedler varmtvandsbeholdere isolationsmateriale og husholdningsudstyr

danske virksomheder er allerede så kvalitetsbevidste at den mærkning der her lægges op til ikke vil volde problemer for danske virksomheder det påregnes at der er en betydelig energibesparende effekt af loven ved at mærke produkterne i syv klasser fra a til g og alle de her berømte plusser som en tidligere ordfører også lige nævnte fra et til tre så skal der anvendes piktogrammer så der ikke opstår problemer i forbindelse med udenlandske produkters energimærkning sådan at man på en nem måde kan se hvad et sådant produkt energimæssigt indeholder

også omfatte alle energiforbrugende og energirelaterede produkter det vil sige at produktet i sig selv ikke behøver at bruge energi men det kan for eksempel være isolering og vinduer og døre som jo energimæssigt

og et datablad inden udstilling salg

den attest skal følge produktet energiministeren kan så pålægge offentlige institutioner at købe de mest energieffektive produkter

mig at spørge ministeren om det sådan nærmest er et ultimativt krav

siger til virksomhederne de offentlige institutioner at det nu er de

og de de produkter der skal købes fremover det kan godt blive en dyr affære men det er selvfølgelig i orden med en venlig henstilling

så har jeg et spørgsmål i forbindelse med om de institutioner som skal overvåge om det finder sted specielt måske ude i eu nu er

til at opnå en stor virkning lovforslaget har samme struktur som ecodesignloven

samme anvendelsesområde energimærkningen tilskynder i henhold til lovforslaget forbrugerne til at anskaffe energieffektive produkter

det bagvedliggende direktiv sætter en minimumsgrænse for det enkelte produkts energieffektivitet produkter som ikke lever op til denne minimumsgrænse må ikke markedsføres i

ved at specificere produkters energiforbrug giver man således den bevidste forbruger mulighed for at vælge de mere energieffektive produkter og dermed øges forhåbentlig efterspørgslen og produktionen af disse ved at sætte en minimumsgrænse for hvad samfundet vil acceptere stiller vi krav til producenterne som de er nødt til at efterkomme hvis de vil sælge deres produkter det giver miljøforbedringer og energibesparelser uden andre omkostninger end til at kontrollere om produkterne nu også overholder loven

udgangspunktet er som vanlig at producenten er ansvarlig for produktet men hvis producenten ikke er etableret i eu påhviler forpligtelsen

hvis der hverken er producentrepræsentant eller importør påhviler forpligtelsen enhver fysisk eller juridisk person der bringer produktet på markedet eller erhvervsmæssigt bruger det

det virker denne præcisering af ansvaret er betryggende også kontrollen er præciseret i

påhviler nemlig klima og energiministeren eller den myndighed

lovforslaget kræver at myndigheden skal gennemføre en stikprøvebaseret kontrol

ved at kontrollere dokumentationen energieffektiviteten og den krævede energietiket alt i alt kan lovforslaget give meget energibesparelse for få penge med forbrugernes hjælp

af energirelaterede produkters energi og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger

at det drejer sig om regulering med oplysning som redskab

det drejer sig om at spare på energien på en intelligent og nem måde ved at spare på energien i det daglige opnås rigtig mange fordele privat for den enkelte bliver der flere penge at bruge på andre ting som samfund behøver vi ikke importere så meget kul og olie til at fremstille elektricitet af og ved at bruge så lidt energi som muligt udledes det omtalte produkts

hvor vi med oliekrisen første gang blev gjort opmærksom på at energi ikke er noget der bare kommer strømmende til os har vi i danmark med dygtighed forstået at spare på energien uden at væksten i samfundet

baglæns

er en af vejene frem lovforslaget vil betyde at alle energirelaterede produkter skal mærkes med et energimærke der baserer sig på den kendte a a g skala fra grøn til rød således at dyb grøn er tegn på det mest

hvad det kan yde andre ordførere har peget dels på hvordan kontrollen skal fungere dels på vigtigheden af at alle energirelaterede områder som isolering et cetera skal med ind i lovbehandlingen og radikale venstre er også med på de

høringssvar jeg lige vil komme ind på problematiseres det at a mærket er delt op i a

hvilket kan virke forvirrende

det kan det nok også men nu er det sådan at den dybeste grønne farve hører med til det mest energieffektive produkt så der er flere parametre det vigtige her mener jeg og

påpeget at straffebestemmelserne

de er for vage og om der skal strammes op på dem alt i alt er det et rigtig godt forslag som radikale venstre kan støtte

at man udvider den her mærkning sådan at alle produkter i princippet har mulighed for at blive mærket for deres påvirkning på energiområdet det er selvfølgelig et stort fremskridt for os forbrugere der gerne vil handle fornuftigt og som ikke altid har tid eller evner til at sætte os ind i de tekniske beskrivelser der i øvrigt kan være anført så det synes jeg er

jeg har nok en tilbøjelighed mene at det der med a

og så videre ikke skaber større klarhed og enkelhed jeg tror det ville være nemmere for mennesker som mig hvis man kunne nøjes med

med før man var rigtig miljøbevidst så jeg synes man skulle prøve at arbejde med det men jeg er klar over at

eu kompromiser og det er jo næsten

umuligt at gøre noget ved som det der står i de hellige skrifter

er da godt hvis man arbejder videre med det så er jeg enig i de synspunkter

om kontrollen er effektiv nok det skal jo altid afvejes i forhold til omkostninger og bureaukrati men det tror jeg vi tager en runde om i udvalget men jeg kan høre

sanktionsmuligheder og straffeforanstaltninger

er drakoniske nok i forhold til disse overtrædelser være på det her område

undersøgt i udvalgsarbejdet kan jeg konstatere da jeg også kan konstatere at der er flittige medlemmer af folketinget der

jeg i første omgang afvente og se om der ikke er nogen andre der tager sig af det så kan jeg

bemærkningerne og spørgsmålene som jeg skal forsøge at besvare på behørig vis

fuld forlængelse af klimakommissionens arbejde vi skal blive endnu bedre til at spare på energien og det gør vi så via kongevejen altså gennem den europæiske union for

i øvrigt fuld tillid til at herre per clausen så sandelig godt

er allerede blevet udarbejdet denne lille pjece som er blevet uddelt i en kvart million eksemplarer og som altså også er meget pædagogisk men jeg medgiver selvfølgelig

det lykkedes så ikke men der er det jo altså sådan at det skal revideres i to tusind og fjorten og der har

for at prøve igen

det med kontrollen der blev nævnt

kan vi naturligvis også vende tilbage til på et senere tidspunkt

at på med hensyn til kontrollen

at det skal delegeres til energistyrelsen og det hænger altså også sammen med at der er synergi når vi ser på sammenfaldet i anmeldelsesområdet

men vi gør det ikke kun i danmark der er allerede blevet etableret et tættere samarbejde

nordisk regi et tættere nordisk kontrolsamarbejde sågar

effektivisere den markedskontrol

er der også initiativer i gang for at etablere et samarbejde mellem medlemslandenes tilsynsmyndigheder og der er energistyrelsen naturligvis også med

længere ude i fremtiden

jeg ville stille et krav

og det har jeg ikke lige umiddelbart nogen aktuelle planer om at

i lovforslaget det tror jeg

de konstruktive drøftelser om forslagets enkeltelementer i energipolitiske udvalg

i undergrunden vi lagrer i dag gas i undergrunden men det er vigtigt at understrege at vi

stilling til om vi vil give tilladelse til ccs i danmark i venstre mener vi at det er interessant og vi vil ikke afvise muligheden for

kul eller biomasse

miljømæssig og energimæssig forsvarligt og derfor skal vi inden der gives en eventuel tilladelse sikre os at alle forhold er undersøgt ordentligt lovforslaget her giver også nogle muligheder

undergrunden og det er også en meget spændende mulighed som vi i venstre gerne vil arbejde videre med lovforslaget giver også ministeren nogle muligheder for at afvise ansøgninger om anvendelsen af danmarks undergrund og det kan være i

andre forslag og andre overvejelser om hvad undergrunden i netop et enkelt område skal anvendes til venstre kan støtte det her lovforslag

teknikken på det her område er så langt fremme at man umiddelbart for eksempel ville kunne give

skal der være en politisk drøftelse i folketingets energipolitiske udvalg så der er ingen planer om at gennemføre det her blot fra ministerens side for inden vil der være en grundig politisk behandling af det om det er teknisk langt nok fremme er jeg simpelt hen ikke i stand til at vurdere der er jo andre lande der eksperimenterer og forsøger på det her område og også i eu er der stor fokus på området og der er bevilget rigtig mange penge til forskning og udvikling

med et forslag som der ikke er et politisk flertal

aktuelt overhovedet at diskutere det spørgsmål

ccs direktivet ligesom der ligger nogle andre konventioner

så vi i går hvor gode folk fra aabybro i nordjylland godt støttet af repræsentanter fra nordtyskland mødte op her på

og på god og seriøs vis fremførte deres budskaber og helt forståelige bekymringer

og efter socialdemokratiets mening skal ingen danskere være forsøgskaniner på noget der kan være så usikkert lagring af

for det er den vej danmark skal gå og

vi har enestående muligheder for det

det er selvfølgelig meget tilfredsstillende at man kan se at den opfattelse faktisk spreder sig lidt i de borgerlige rækker

igen ærgre sig over at vi har spildt så mange år uden handling det er meget vigtigt at slå fast at vi med l en hundrede og en og fyrre ikke giver tilladelse til konkrete lagringer

direktiv som giver den overordnede ramme skulle det blive aktuelt

præcis ligger i det her er det vigtigt for

få præciseret for os er det meget vigtigt at en eventuel tilladelse først gives efter en separat folketingsbehandling jeg forventer at ministeren vil bekræfte det i sin tale i dag det er betingelsen for vores positive medvirken til l

der absolut intet til hinder for en sådan dansk praksis på det meget vitale spørgsmål men som ansvarligt parti

som den er i dag vi kan ikke på kort sigt opnå et

skulle det blive aktuelt i danmark skal det ske

skal finde de bedste måder at gøre det på og vi vil opfordre ministeren til at tage initiativ

at olieudvinding i eksisterende oliefelter

så er det meget vigtigt at få sagt at

skal det målrettes til den grønne omstilling

et forslag om at skabe bedre offentlighed og gennemsigtighed

hvordan der kan indsendes indsendes ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk varme vi ser heller ingen problemer i i det

ergo må konklusionen være at det

som det er nævnt tidligere omhandler det her lovforslag et eu direktiv som handler om mulighederne mulighederne for at lagre

hver enkelt stats suveræne afgørelse hvorvidt man vil acceptere lagring

og udnytte geotermi som jo har været drøftet i ret lang tid og som dansk folkeparti finder uhyre interessant mange fjernvarmeværker er jo også interesseret i at kunne gøre det og har forespurgt om det var muligt

er mere up to date men jeg må sige

når der faktisk i lovforslaget står at ministeren skal godkende et koncept for hvordan man vil udnytte en olieforekomst og hvilken type anlæg man ønsker at anvende til dette

da jeg sad og læste det tænkte jeg hvilken forstand har ministeren mon på disse

meget tekniske spørgsmål eller med al ære og respekt embedsværket men det kommer der sikkert mere frem om der skal sågar indsendes arbejdsplaner og tidsplaner og redegørelser for indvindingsforhold inden arbejdet påbegyndes det er lige før det sådan er

også her kommer ind over men det finder vi sikkert ud af i forbindelse med udvalgsarbejdet det fremføres

ingen økonomiske konsekvenser har for det offentlige

nok sige at hvis alle de her ting skal gennemgås af et embedsværk tager det dog lidt tid såfremt en stat accepterer at

når der nu har været og er udtrykt bekymring om det

som knytter sig til lovforslaget hvor der står at den undersøgelse om undergrundens beskaffenhed for at kunne lagre

som skal opstille en volumetrisk og statisk tredimensional jordmodel af

herunder dækbjergarten og det omgivende område herunder de hydraulisk forbundne områder og så er der en række specificeringer af det dernæst er der trin 2 bygning af den tredimensionelle statiske geologiske model hvor der også er en række underpunkter blandt andet ved hjælp af en computerbaseret reservoirsimulering ud fra de data man indsamler og i trin tre står der en karakterisering af dynamisk opførelse i forbindelse med

den bekymring som jeg har stor respekt for hos befolkningen er der jo også

faktisk er meget

overordnet set ingen problemer med at det er noget man går videre med og arbejder med og jeg er glad for

skal drøftes i energiudvalget og selv om nogle måske synes at det der foregår i energiudvalget ikke i sig selv borger for at det sker på korrekt vis så er jeg meget tryg ved den model der nu her

vurderinger det er jo i sig selv

ikke om jeg skal forstå det han siger på den måde at hvis man gennemfører de undersøgelser som er nævnt i dette bilag

jeg fremfører af argumenter men lad mig trods alt alligevel prøve lidt

minutiøse undersøgelser der skal til

de finder sted i udlandet herre husted sagde før at det er en uprøvet teknologi

rigtigt det forekommer jo mange steder ude i verden at man netop lagrer det jeg er da i øvrigt også glad for at herre husted nævnte

i forbindelse med olieudvindingen i nordsøen kan anvende netop

teknologien for at få endnu mere olie op det synes jeg er en fin idé

jeg må sige at hvis det viser sig at de undersøgelser der her lægges op til skal gennemføres falder positivt ud så har jeg svært at se hvorfor

med at bruge verdens mest effektive kulfyrede kraft varme værker fordi den eneste form for forurening de stort set laver nu om dage netop

nyudviklede kæmpe kedler som i øvrigt et dansk firma har udviklet

starten i konstruktionen være udstyret med en

med min bedste vilje ikke se at vi skal afskære os fra en sådan model jeg ved godt at der er nogle der siger at den varme der kommer ud fra sådan

er sort varme

en følelsesladet debat som jeg helst ikke vil forholde mig til for at holde mig på den pæne sti

sige at jeg sagde umoden teknologi

mistede i hvert fald tråden indimellem

det er de jo ikke men man har gjort alt hvad man kunne for at gøre dem så sikre som muligt og heldigvis har vi ikke oplevet at nogle af dem er sprunget i luften så på den led

i min ordførertale var jeg inde på at man havde

var enig i

det indtryk at nu sidder man oven på

en eller anden stor oppustelig ballon som lige pludselig kan sige blob og så

det er komprimeret det er flydende og det går i kemisk forbindelse med de mineraler der findes i undergrunden det er fakta

fuldstændig uden reservationer

der skulle ske med det område de boede i med deres personlige sikkerhed

en sjælden teknologibegejstring

fru margrethe vestager lægger op til det kan vi tage på et andet tidspunkt med hensyn til det

har jeg rent faktisk lige listet op hvad der står i lovforslaget at der skal til det er da bestemt ikke bare sådan falden på halen og accept uden videre der skal da selvfølgelig laves nogle virkelig minutiøse undersøgelser som vil tage lang tid og som vil blive drøftet frem og tilbage og hvis det viser sig ud fra alle de her undersøgelser trin en to tre og jeg ved ikke hvad at de i hvert fald med otte og halvfems pcts

give nogen problemer og ud fra det jeg lige har læst op om at det rent faktisk er en væske og at den går i kemisk forbindelse med mineraler i undergrunden må jeg sige at jeg har svært ved at se at det så giver et problem

en politisk beslutning om der skal gives tilladelse

dansk folkeparti er ligeglad med folkestemningen og i øvrigt også ligeglad med anstændige behandlinger af givne lovforslag og vil køre det igennem uden politisk drøftelse det er lige før jeg siger at det må vi tage på anden vis men lad mig sige selvfølgelig skal det gennemgå en politisk drøftelse i forbindelse med sådan et forslag her

et eller andet teknisk udvalgs embedsværks anbefalinger skal gennemføres eller ej det er der jo ikke noget nyt i så selvfølgelig vil vi ikke tilsidesætte den politiske debat eller de politiske anstændige og normale krav der er til ethvert lovforslags behandling overhovedet ikke

er kul ikke en knap ressource og for det andet

kommer den fra stabile regimer men jeg kan forstå på venstrefløjen at de hellere vil importere træpiller fra canada og rusland på store skibe som virkelig skal være mange hvis

som kan ose op i atmosfæren med den

som skibene bruger for at komme frem

det er lidt overraskende derudover er det sikkert heller ikke ukendt at brændværdien i

kun er cirka halvdelen måske

i kul så der skal bruges endnu mere pillevæsen

det er jo heller ikke rigtigt at det her er nyt og uprøvet og at det er rasende dyrt det passer simpelt hen ikke jeg har lige refereret til en ikke engang nyudviklet kedel den er faktisk nogle år gammel som fra starten er bygget til blandt andet at opsamle

det er nogle værker som kan levere lige så mange megawatt som kriegers flak vil kunne gøre til en tiendedel af prisen men det vil man ikke have fordi det er noget der fyres med kul

det siger lidt om hvem der egentlig gerne vil bruge penge her i folketinget og hvem der ikke vil

at alt hvad der gror ude på markerne og kan brændes af er sagen hvorimod det kul som jo rent faktisk også i sin tid kom fra planteorganisk affald ikke duer ikke duer de energitendenser som venstrefløjen

udgifter for forbrugerne og for virksomhederne men det er fuldstændig ligegyldigt den teknologi vi har i øjeblikket som fungerer og som er billig fraskriver man sig fordi det

i europa vil gøre

forsyne europa med energi

fremgik det faktisk at man vil bygge en del nye kulfyrede

blev vedtaget i eu som en del af klima og energipakken i december to tusind og otte og det skal være implementeret i dansk lovgivning senest femogtyvende juni to tusind og elleve så vi er faktisk i sidste øjeblik formålet er at give mulighed for at modvirke klimaforandringerne ved at lagre

har danmark ikke tidligere tilladt deponering

ccs direktivet er særdeles omfattende og indeholder blandt andet betryggende bestemmelser der fastsætter nærmere kriterier for lagringslokaliteter lagringstilladelser overvågning tilsyn foranstaltninger tilfælde af udsivning eller væsentlige uregelmæssigheder nedlukning og efterbehandling af lagre samt finansiel sikkerhedsstillelse og en overdragelse af ansvar for

sandstenslagene skal være beliggende i cirka tusind meters dybde eller dybere sandstenslagene skal indgå i en geologisk struktur i undergrunden således at den initierede

ved stenlille på sjælland men området er kompliceret og jeg ser derfor frem til at vi kan få en drøftelse i folketingets energiudvalg det fortjener emnet og emnet fortjener også at hvis man skal det skal det være i et bredt forlig

forslaget indeholder også mulighed for at prioritere hvilke aktiviteter der tildeles ret til udnyttelse af danmarks undergrund

skal være flere aktiviteter om samme rettighed eller at successive rettigheder og udvinding for eksempel efterfølges af

kan få ny anvendelse eller at visse områder kan reserveres til visse anvendelser som de er mest egnet til for eksempel geotermi denne del af lovforslaget er særdeles fornuftig fordi det sikrer optimal udnyttelse af en begrænset ressource nemlig danmarks undergrund

en implementering af det her eu direktiv i dansk lovgivning men

også på høje tid at vi får en diskussion om lagring

en ting er at skabe hjemmel for at det kan ske noget helt andet er spørgsmålet om det skal ske og om lagring af

i dansk undergrund skal være en del af dansk klimapolitik af de ting vi gør på mange måder minder det jo om diskussionen om atomkraft der var en stor en heftig en intens diskussion

og diskussioner om hvordan vi ønskede at prioritere

man kan skrive sig ud af rigtig mange ting og det kan komme til at lyde rigtig fint og rigtig sikkert og som om er taget højde for alting i denne verden men papir er som bekendt utrolig taknemmeligt det er jo ikke i papiret

det er i undergrunden og de erfaringer der

de borgere vi mødte i går var bestemt ikke overbevist og det havde ikke gjort noget godt indtryk på dem at da vattenfall begyndte deres undersøgelser skete der større skader på deres ejendom end der tilsyneladende kom viden ud af det for vattenfalls vedkommende

synes vi også en prioriteringsdiskussion hvad ønsker vi egentlig at gøre hvad ønsker vi at bruge danske kræfter og vores midler til at udvikle på vi har ikke nogen principiel afstandtagen fra en bestemt teknologi et eller andet sted sådan er verden jo der findes masser forskellige ting men vi synes at vi skal prioritere hvad det er vi synes er

jordnære og lavtflyvende argument

vi bruge dem på noget andet noget som sørger for at danmark faktisk bliver et samfund som er uafhængigt af brændstoffer af fossil karakter olie gas kul og at vi derfor også fraskriver os at bruge lagring af

i undergrunden som en del af dansk klimapolitik

hele den her lovbehandling at der også bliver en besindelse i folketinget på at det her ikke skal være en del af den danske klimapolitik næstbedst at det bliver gjort lysende klart hvilke partier der går ind for det eller ej og at det selvfølgelig skal være en politisk beslutning og en åben behandling i det danske folketing her i folketingssalen der danner basis for det

vores radikale ønsker skulle ske på et givet tidspunkt vi har

en række spørgsmål til lovforslaget

principielle indvendinger bortset fra det helt grundlæggende at vi ikke ønsker at den hjemmel nogen sinde bliver brugt i danmark

men som enhedslisten det tror jeg også de fleste andre muligvis med undtagelse af

jeg synes at hele spørgsmålet om geotermisk energi er en fantastisk vigtig ting jeg deler fru anne grete holmsgaards opfattelse af at vi har et udestående med hvordan vi sikrer at det er muligt at få finansieret investeringer i det også i de tilfælde hvor det går galt jeg har haft en sag for nylig hvor jeg har stillet spørgsmål til klimaministeren om en lidt ulykkelig situation i hjørring hvor man i grunden meget gerne ville gå i gang med det her men valgte ikke at gøre det fordi man sagde at den forsikring man i givet fald skulle betale for kostede så meget at

en løsning og en model for det hvis man virkelig mener at geotermi skal spille en vigtig rolle

og det synes jeg ville være ærgerligt det siger jo også en lille smule om hvorfor det her med

set også understreget af nogle af høringssvarene at det skal man endelig ikke gøre det er dem der gerne vil have

lægger op til en mere hvad skal man sige koordineret og styret udnyttelse af undergrunden og mere koordineret styrelse

skal hive olie op fra undergrunden

myndighederne får de muligheder og det håber jeg da på at

få belyst i udvalgsarbejdet det som jeg synes og som selvfølgelig er kernen

som mener det alvorligt når det handler om at sige at vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer

det derfor handler om at afvikle anvendelsen af kul hvis man nu skal vælge at være venlig

vel tolke det udspil som regeringen kom med i går sådan at det mener de stadig selv om der måske var lidt uklarheder men

hvert fald ikke nogen tvivl om og det synes jeg også er fremgået meget klart

og fra det radikale venstres side at det er den holdning oppositionen har

så kan vi jo have varierede opfattelser af fornuften

kun begrænset betydning og indflydelse men

et flertal i folketinget at konkludere at vi ikke

hvis man skal bruge energi på at pumpe

ekstra fremgår det af nogle undersøgelser andre når frem til plusminus det

det er en dyr model det er en usikker model forstået på den måde at man ikke kan være sikker på at det bliver

jo altid diskutere hvad ulykken er hvis det skulle fise op og ud igen ja ulykken er i hvert fald at fremtidige generationer får et ganske alvorligt

i øvrigt kan betyde men grundlæggende synes jeg at i en situation hvor det er meget klart at vi ikke

også rejse spørgsmålet om hvor mange interessante diskussioner vi i danmark skal have med befolkningen i forhold til de forskellige løsninger af energi og klimamæssige udfordringer

set at vi har en opgave som ikke er ubetydelig i forhold til at sikre at der også er folkelig opbakning til udbygningen af

uanset at kystnære som det vistnok hedder vindmølleparker som regeringen foreslår nu og som andre har foreslået som værende et rigtig rigtig klogt og godt udspil og havvindmølleparker er en del af det så undgår vi næppe den diskussion der ellers handler om det

at noget vi i grunden ikke har brug for som er usikkert dyrt

det her med at der kan komme en klar tilkendegivelse fra et flertal i folketinget om at vi ikke

det her lovforslag tager stilling til

blot eu direktivet som opstiller en retlig ramme herfor altså giver os en knage

og jeg gentager alle sikkerheds og miljømæssige

skal håndteres inden en eventuel tilladelse kan gives før ministeren

til at anvende undergrunden til lagring

det er en politisk drøftelse når man fremlægger noget i det energipolitiske udvalg og jeg er helt enig

også blev sagt af venstres

ordfører på det her felt at hvordan skulle man dog som minister ikke respektere den drøftelse og det flertal der er

siddende energipolitisk udvalg det tror jeg ikke at nogen minister vil begive sig ud i så er det også sådan at der i går

en delegation fra nordjylland som jeg så også havde mulighed

at tale med og det gør naturligvis altid indtryk når borgere kommer og siger de er bekymrede der er tale om et meget kompliceret stof der er også tale om bekymring i mange andre lande for

man har af erfaringer i andre lande og så videre det tilbud er

vi kan så at sige kun bruge undergrunden en gang og derfor kan det jo være hensigtsmæssigt at

skal nyde fortrin med lovforslaget indføres derfor en stærkere hjemmel end den der er i dag til at kunne afslå at behandle ansøgninger om nye tilladelser til forskellige formål

bliver muligt at kunne reservere arealer der er særlig velegnede til bestemte formål

forbindelse med indvinding af olie og gas i nordsøen er der etableret en række behandlingsanlæg og rørledninger til håndtering af olie og gasproduktionen lovforslaget giver mulighed for at vi kan sikre at disse anlæg bliver udnyttet bedst muligt i fremtiden så blandt andet også marginale forekomster kan indvindes der er stigende interesse for indvinding af geotermisk energi og med de nye bestemmelser om tildeling af efterforsknings og

for geotermi skabes der offentlighed og gennemsigtighed

hvordan der kan indsendes ansøgninger om disse

hvorefter enhver form for lagringstilladelse kun kan gives efter indkaldelse af ansøgninger

udbud af områder til det konkrete formål

inden et sådant udbud iværksættes vil der skulle forelægges en redegørelse herom for folketingets energipolitiske udvalg så der vil så at sige komme to behandlinger fremover i det energipolitiske

tinget i dag har udtrykt for lovforslaget og

frem til de konstruktive drøftelser om lovforslaget i det energipolitiske udvalg og med de bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling af lovforslaget

som vi fremlagde i går vores energistrategi

at vi som jeg også sagde ved pressekonferencen i går

gps system der giver os hele ruteplanen

og tyve indgår der ikke nogen som helst planer om ccs i min tænkning og dermed heller ikke i regeringens tænkning

indgår som en vigtig komponent

jeg stryger ordet naturligvis for det kan man jo netop diskutere at

være sådan at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt livrem og seler jeg ønsker naturligvis ikke at udsætte nogen befolkning for risiko

nu er det selvfølgelig også sådan at

vi faktisk heller ikke rigtig da jeg forstår at der jo

er særlig betryggende at sige at

og ministeren derefter konkluderer

hvor vi netop har fået en lukket gedulgt behandling af noget

at nogen minister

i det energipolitiske udvalg overhørig hvem ville dog gøre det det er da fuldstændig utænkeligt at man vil gøre det

altså meget svært ved at se at det skulle være

skulle ændre noget i den politiske behandling af det her

også indgå når vi skal have vores tekniske gennemgang men jeg må indrømme at jeg har svært ved at se

skulle være anderledes at det foregår i salen

frem for det jo så foregår via den proces som der

møde i et udvalg og

jeg godt vil spørge klima og energiministeren om er

at udelukke at et flertal i folketinget

kunne vælge at sige til ministeren du må gerne

og så vil tilladelsen blive givet hvis der kommer

og om de vil gennemføre det her projekt jeg står

her sag og det er jo vel at mærke så

per clausen ikke vil bede mig om at gøre og derfor gør jeg

at vi i danmark skal kaste os ud i ccs hvis ikke det er miljømæssigt

resten af europa bare tag tyskland som

ministeren sige i tv to nord i går

få afklaret

at det frem for hvis det var sket

så jeg tror egentlig at det er meget vigtigt at vi under

hvad det er for som jeg sagde i min ordførertale

er en ordentlig behandling i tilfælde af

folketingets energipolitiske udvalg

fuldstændig nye argumenter som gør at man kan forestille sig

netop har behandlet det det drejer sig om

skulle realiseres i danmark eller

det er de muligheder det her lovforslag giver vi har alle sammen en fælles interesse i at sikkerheds og sundhedsregler overholdes

muligt venstre kan støtte det her lovforslag

sfs vegne i den her sag danmark har en af verdens mest omfattende sikkerhedslovgivninger der samtidig sørger for at sikkerheden på danmarks offshorearbejdspladser er blandt de

ikke komme ind på her men den samlede konklusion

lægges også op til at det kommer til at gælde borerigs indkvarteringsfaciliteter tilhørende arbejdspladser og dertil også i forbindelse med

må man jo nok hellere tilføje af både gas

som jo også omhandler udstyret

alle tiltag i forbindelse med ændring af den undergrundslov som jo er på bedding her medfører så at

de nye aktiviteter kommer ind under den øgede sikkerhed

af nordsøen skal være blandt de højeste i nordsølandene

ønskes med loven at opnå et sikkerheds og sundhedsniveau der mindst svarer til det niveau

til arbejdsmiljøloven det er selv om havets arbejdspladser alt andet lige er væsentlig farligere lovforslaget indeholder desværre ikke bestemmelser som følger af erfaringer fra ulykken i den mexicanske golf i foråret to tusind og ti selv om usa har igangsat flere undersøgelser og den særlige undersøgelseskommission den ellevte januar to tusind og elleve offentliggjorde en rapport om katastrofen men jeg håber at man på baggrund af rapporten og de tiltag der måtte blive foretaget i eu senere vil overveje om loven bør revideres med inddragelse af offshoresikkerhedsrådet og andre

ulykken i den mexicanske golf skete ved en olieboring på

vi i danmark ikke borer dybere end cirka hundrede meter og heldigvis ikke har haft væsentlige udslipsulykker

med gennemførelse af eu direktivet om mulighed for geologisk

af kuldioxid er det ligeledes hensigtsmæssigt at vi ændrer

og derved harmonerer de sikkerheds

foretaget en fornuftig revidering af offshoresikkerhedsloven i forhold til ændringer af arbejdsmiljøloven og en række bestemmelser i offshoresikkerhedsloven er udvidet til også at omfatte aktiviteter på tilhørende arbejdspladser indkvarteringsfaciliteter udstyr med videre på skibe som anvendes i forbindelse med efterforskning produktion og lagring men gennemgående må vi konstatere at sikkerheden på danske offshoreanlæg er i orden således er der i to tusind og ti kun anmeldt seks ulykker på danske offshoreanlæg og ingen af dem alvorlige mest i kategorien på vej ud af kammer går skadelidte med støvsugerslange over skulderen er ved at tabe den og støder albuen mod dørkarmen lad aldrig de ulykker blive for med rettidig omhu får vi heller ikke nogen store ulykker i fremtiden vi kan derfor støtte

radikal side er arbejdsmiljøet en

mærkesag og derfor kan vi naturligvis til fulde tilslutte os de forbedringer der ligger i kraft af

olie og gas op af den danske nordsø

også videre hvis der er nogle olie og gasressourcer som vi kan benytte os af

også foregå på en sikker måde og det her forslag er jo så med til

sikkerheds og sundhedsniveauet i den danske del af nordsøen fortsat er blandt de højeste i nordsølandene niveauet skal mindst svare til niveauet på land efter arbejdsmiljøloven

særlige undersøgelseskommission offentliggjorde jo i januar to tusind og elleve sin rapport om katastrofen med boreplatformen deepwater horizon i den mexicanske golf på baggrund af rapporten og resultaterne af de øvrige undersøgelser der er sat i gang i usa vil det blive overvejet om

for at foreslå yderligere ændringer af loven de tiltag der eventuelt bliver gjort i eu regi vil også blive inddraget i overvejelserne overvejelserne vil ske i samarbejde med offshoresikkerhedsrådet nogle af de ændringer i loven som vi behandler i dag foreslås fordi undergrundsloven skal ændres for blandt andet at gennemføre det direktiv vi lige var inde på altså ccs direktivet i dansk ret der skabes hjemmel til at offshoresikkerhedsloven kan omfatte aktiviteter som er omfattet af undergrundsloven

hjemmel til at nogle af lovens bestemmelser også kan gælde for aktiviteter på de skibe som bliver brugt ved efterforskning og produktion af kulbrinter

aktiviteter som er omfattet af borehulsdirektivet hermed gennemføres direktivet fuldt ud i dansk ret sikkerheds og sundhedsniveauet offshore skal som nævnt mindst svare til det niveau som gælder på land

endelig foreslås der forskellige mindre ændringer som jeg

er efterfølgende blev drøftet i rådet som i sin helhed har tiltrådt lovforslaget